forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v ni og tredive af jakob ellemann jensen

benny engelbrecht ida auken

afstemningen slutter

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v otte og tredive af nikolaj villumsen

v fyrre af pia adelsteen og

forslag til vedtagelse nummer v en og fyrre af mette bock

forhandlingen er sluttet og vi går til afstemning om de

forslag til vedtagelse der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v to og fyrre af trine bramsen

afstemningen slutter

nummer v tre og fyrre af karsten lauritzen

til vedtagelse der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v fem og fyrre af jakob ellemann jensen

og per stig møller

afstemningen slutter

forslag til vedtagelse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

ønsker nogen at udtale sig det er ikke tilfældet så går vi til afstemning og der stemmes

jeg foreslår at lovforslaget i stedet for går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling og hvis nu ikke nogen gør indsigelse mod det betragter jeg det som vedtaget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

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tolv til atten tiltrådt af et flertal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

da det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet

og fire seks stillet og tiltrådt af de samme mindretal som forkastet de er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre tiltrådt af et flertal

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer syv tiltrådt af udvalget det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer otte af et mindretal

der stemmes

afstemningen slutter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

det selvfølgelig helt på sin plads at have sådan nogle meget konkrete diskussioner men en gang imellem

bør vi her i folketinget jo også tage en diskussion om sådan den helt overordnede retning

eu samarbejdet og hvordan danmark er stillet i forhold til det

konkrete dagligdags diskussion og se på hvad

europæiske samarbejde jo på mange måder står ved en skillevej og skal beslutte sig for om man skal ind til det som statsministeren jo ofte har formuleret som kernen af eu samarbejdet altså

derind hvor man er med i så meget som overhovedet muligt eller om det i virkeligheden er i danskernes interesse at danmark ikke er med i så meget som muligt men i højere grad er med i det som danskerne i virkeligheden ønsker at danmark skal være med i og dermed altså

altså at man kan lave sådan et mere fleksibelt opbygget europæisk samarbejde hvor landene i højere grad kan være med i det de gerne vil være med i så det på den måde også hviler på en større grad af demokratisk legitimitet vi har i dansk folkeparti et stærkt ønske om at vi i danmark ser på det der foregår i storbritannien at vi følger i fodsporet på det der foregår i storbritannien og får igangsat en lignende proces i i danmark

jo selvfølgelig det vi meget gerne i dag vil have en diskussion af her i folketinget og i

statsministeren for at se om vi kan formå et flertal i folketinget til

fordi vi tror at det er det danskerne i bund og grund er bedst tjent med og at det er det danskerne allerhelst

vil så det er baggrunden for den forespørgsel vi har rejst

britiske kompetenceundersøgelse der sat i gang i to tusind og tolv det skete som led i den britiske premierministers plan om at genforhandle storbritanniens forhold til

om at gennemføre en folkeafstemning hvis de britiske konservative vinder valget i to tusind og femten

at danmark skal trække sig væk fra eu samarbejdet og at vi skal have endnu flere forbehold

at danmark får mere selvbestemmelse hvis vi stiller os ud på sidelinjen

vores naboer hvis vi melder os ud

vi er helt uenige for hvad er selvbestemmelse egentlig selvbestemmelse handler om at vi som land og som borgere har indflydelse på de forhold der påvirker

vores hverdag vores liv her

har konsekvenser for dansk vækst og danske arbejdspladser organiseret kriminalitet kender ingen grænser

ting der sker uden for danmarks grænser om vi vil det eller ej

forespørgsel er egentlig ganske simpel ønsker vi at danmark skal være med til at træffe de beslutninger som også har konsekvenser for os eller tror vi at danmark kan lukke sig om sig selv og dermed få mulighed for at beslutte alting selv

økonomisk krisehåndtering i europa og arbejde for de bedste rammer for dansk økonomi eller skal vi bare overlade det til andre og håbe på det bedste skal vi arbejde for at eu bliver den drivende kraft i arbejdet for at undgå klimaforandringer

på at andre nok klarer den

os ud af samarbejdet får vi i virkelighedens verden mindre selvbestemmelse vi øger derimod vores selvbestemmelse når vi deltager aktivt i det europæiske samarbejde

problemer der går på tværs af landegrænser det er jo ikke sådan at hvis danmark trækker sig tilbage

miljø og forbrugerbeskyttelse organiseret kriminalitet

er udfordringer der kræver fælles svar

forsvar for fred og frihed i europa forudsætter at vi arbejder tæt sammen med de andre medlemslande det er

danske prioriteter

vi med til at skabe den bedste grobund i europa for danske virksomheder og danske arbejdspladser et velfungerende indre marked er vigtigt for danmarks velstand for vores muligheder for at

regeringens holdning det synspunkt deler arbejdsmarkedets parter også

og da danmark skal være med til at træffe de beslutninger der vedrører danmark også når de beslutninger træffes uden for danmark

for at få mest indflydelse i eu samarbejdet for at fremme danske interesser og danske værdier i det europa som danmark er en del af uanset om dansk folkeparti vil det

helt ud af eu

hvor man gennemfører og retter sig efter den lovgivning som bliver besluttet af danmark og de andre eu lande

til at træffe beslutningerne uden at have indflydelse

folkeparti have en endnu løsere tilknytning

skal vi ikke længere have fælles miljøstandarder i eu

handler om arbejdsmiljø

beskyttelse af forbrugerne vi skal droppe

at gøre med

fordi dansk folkeparti ønsker at sænke standarderne for danske forbrugere og lønmodtagere

andre standarder end de øvrige medlemslande tror dansk folkeparti så at danmark kan blive ved med at være en del af det indre marked vi skal huske på

det indre marked ikke kun er fri bevægelighed

skal leve op til nogle standarder sådan at vi undgå at konkurrere på dårlig miljøbeskyttelse eller dårlig forbrugerbeskyttelse og det indre marked

hvor medlemslandene vælger at være med med i det som lige passer dem og så vælger resten fra

øvrigt nok at der var en del medlemslande som havde fravalgt nogle af de miljø og forbrugerstandarder som danmark har kæmpet så hårdt for

tidens løb krævet nye forbehold på et tidspunkt ville de have et forbehold for eu domstolens afgørelser hvordan skulle det kunne lade sig gøre vil det betyde at vi så

som ikke lige passer os og er det stadig holdningen måske kan vi få det afklaret i

og de går imod det vi selv argumenterer for sådan er det jo men lad mig i al stilfærdighed minde om

som sikrer at de beslutninger som vi vedtager

rent faktisk også bliver overholdt

hvis vi så ikke er tilfredse med de regler som domstolen er blevet bedt om at håndhæve ja så må vi jo arbejde på at få ændret reglerne

det indre marked og med den slags forslag

spiller dansk folkeparti dybest set hasard

sig i øvrigt at de andre medlemsstater skulle gå med til det vil de bare acceptere at vi ligesom tager alle godbidderne i forhold til den frie bevægelighed

savner jeg svar på hvordan

til spørgsmålet om hvorvidt regeringen vil igangsætte en kompetenceundersøgelse som den britiske udenrigsministeren har allerede svaret på det spørgsmål den

det vil regeringen ikke kompetencefordelingen er blevet diskuteret indgående over årene og senest i forbindelse med forhandlingerne om forfatningstraktaten

politiske beslutninger vi skal træffe i eu

det kræver heller ikke traktatændringer derimod kræver det klare politiske

som indtil videre er blevet offentliggjort som led i de britiske undersøgelser

at den nuværende kompetencefordeling mellem eu og storbritannien

her i danmark eu er ikke noget tag selv bord eu er et forpligtende samarbejde hvor vi indgår kompromiser

nogle af resultaterne er vi glade for andre kunne vi godt have ønsket anderledes

af et fællesskab men når man gør alle fordele og ulemper

at danmark har enorm gavn af dette samarbejde og fordelene opvejer meget klart ulemperne

så sent som i slutningen af april

offentliggjorde jyllands posten en meningsmåling der viste at op mod halvfjerds procent af befolkningen støtter et fortsat dansk medlemskab

hvordan eu fremover skal bruge sine kompetencer på en måde så samarbejdet giver mest mulig merværdi

sikrer respekt for nærhedsprincippet

først og fremmest vækst og arbejdspladser

afkrog af traktaten for nye initiativer og den omstændighed at eu har mulighed for at regulere

vi ønsker vi skal fremme vores interesser og værdier i det europa som danmark er en del af vi skal præge samarbejdet så vi får et bedre eu

vi skulle melde os ud af eu hvorefter hun sluttede sin tale med at spørge men nu kan vi måske i dagens debat få svar på hvad dansk

start og slut på statsministerens tale for begge dele kan man jo ikke rigtig have i den samme tale sagen er jo

at regeringen selvfølgelig stadfæster det vi har hørt tidligere nemlig at regeringen vil have mere eu

mere danmark og mindre eu vi ønsker ikke at danmark skal meldes ud af eu men vi ønsker at den skepsis der

på at flertallet i folketinget som det har

ting der gør at vi får stadig mere eu regulering stadig mere eu indblanding i hvordan

grundlæggende ikke anfægtes af flertallet her i folketinget grundlæggende

ønsker man at den maskine der gør det fra eus side skal fortsætte det synes jeg selvfølgelig er ærgerligt

andet tidspunkt at slå ørerne ud

man kan få ændret nogle af de ting i eu systemet

den britiske premierminister også har peget på i i det arbejde der pågår i

den her formulering i eu traktaten at man skal gå imod en

formuleret en målsætning med eu samarbejdet der gør at det bliver stadig mere centralistisk at stadig flere beslutninger skal træffes i bruxelles og stadig

skal træffes i medlemslandene jeg tror ikke befolkningerne er med på sådan en stadig snævrere union en stadig mere centralistisk enhed i europa

vil have at der skal være større respekt og at nærhedsprincip og hvad der bliver nævnt skal tages alvorligt så bliver man jo nødt til på et eller andet tidspunkt at forholde sig til

det andet der har været nævnt er de problemer det giver med

at man kan vandre for at tage arbejde men det er klart

sket en løbende udvidelse af de rettigheder man får som vandrende arbejdstager og den udvidelse af muligheder for vandrende arbejdstagere fra rumænien eller bulgarien eller polen til danmark

der sker fordi vi sidder og vedtager direktiver i eu nej det

en der typisk sker fordi eu domstolen bestemmer

vide at en ny eu dom ville medføre at andre eu landes borgere der kom til danmark for at studere ved hjælp af det vi i danmark forstår som et fritidsjob på måske otte ti timer om ugen

da vi spurgte regeringen hvad det ville betyde i omkostninger altså ekstra udbetalinger fra den danske stat til de her

det ville betyde en regning på netto to hundrede million

altså brutto mellem fire hundrede og fem hundrede million kroner ekstra i udgifter for den danske stat jeg ved godt at med børnechecken har man forsøgt at negligere det og sagt

til tyve million kroner om året og betyder det nu så meget

hvor hvor meget det egentlig betyder også i kroner og øre

her i folketinget troede jeg faktisk vi var enige om hvordan retsstillingen var indtil for et år siden men pludselig får vi altså at vide af eu domstolen at det skal tolkes på en ny måde og det koster så en del penge ikke som følge af en folketingsbeslutning

domstolsafgørelse ved eu domstolen og det er jo den anden ting ud af flere som den britiske premierminister påpeger som et problem

det må vi så gøre noget ved og arbejde med andre lande om eller man kan sige at nej

danmark skal være så tæt på kernen af eu samarbejdet som muligt vi skal ikke

bøvl for de andre lande i samarbejdet så vi skal ikke udfordre nogle af de her ting men hvis man tager den danske befolknings stigende skepsis alvorligt

enhed eller om nationernes selvbestemmelsesret skal respekteres mens regeringen indtil nu har ønsket danmark så tæt på kernen af eu som muligt tyder meget på at den danske befolkning ønsker mindre eu indblanding i danske forhold derfor opfordrer folketinget regeringen til at følge eksemplet fra storbritannien og igangsætte en kulegravning af hvilke konsekvenser den stadig større eu regulering har for vores demokrati velfærd arbejdsmarked økonomiske politik og udenrigspolitik undersøgelsen skal danne grundlag for en bred folkelig debat om fordele og ulemper ved danmarks nuværende forhold til eu

et land der ved at vi ved hjælp af samarbejde

vi har ikke foreslået danmark udmeldt af eu som jeg tror statsministeren sagde i

det var forkert men vi har foreslået at vi får fundet en metode til at sikre at eu kan blande sig i færre ting i danmark for det

så at der

kan være med i eu men på et løsere grundlag og at

storbritannien dermed kan beholde flere rettigheder til at bestemme selv det er den debat der foregår i storbritannien

være et eu medlem men med større respekt for at det her parlament det her folketing kan bestemme mere selv

vi undgår den her glidebane med hele tiden at afgive suverænitet også via eu domstolen

et stadig mere centraliseret samarbejde det synes vi selvfølgelig er hele grundlaget for de problemer vi i høj grad ser

som domstolen giver adgang til og som giver en lang række problemer for danmark det jo blandt andet

sværere for danmark at forhindre at mennesker kommer hertil for

det er nogle af de områder som som vi mener det er nødvendigt for danmark at have flere rettigheder til selv at træffe beslutning om så det er nogle af vores input til det arbejde vi meget gerne vil have

europa parlamentet som kan være med til at beskytte danske lønmodtagere eksempelvis danske chauffører

synes det er godt at få afklaret at det som dansk

det der bliver lavet i europa parlamentet nu hvor man forstærker indsatsen mod løndumping og social dumping som man ikke mener at europa parlamentet skal tage sig af

det muligt for østeuropæere som derhjemme lever for en meget meget lav løn set med danske øjne at komme til danmark og tilbyde sig til en en løn der er meget lavere end det vi er vant til i danmark

at man så igennem europa parlamentet

øvrigt svaret på de angreb der er kommet fra

kan reparere på det her uden at danmark som land får flere frihedsrettigheder til at regulere det det

østeuropæere på noget der ligner ti år altså hvis sf ikke mener at det

problem at der kommer så mange på så kort tid der byder sig til

andre arbejdsvilkår end det vi normalt kender til i danmark med de problemer det giver så vil jeg meget gerne bruge min tid her på

bliver nødt til at få nogle større frihedsrettigheder her i danmark til

et initiativ som vi tager her om at vi skal følge i sporene på det den britiske premierminister

ingen steder at se

som udnytter billig arbejdskraft

som det jo hedder i folketingssprog og advarede imod de følger det ville få men vi kunne ikke rokke ved det kæmpe flertal her i folketinget som ønskede at de østeuropæere

der ønskede det skulle have hurtig adgang til det danske arbejdsmarked så det at sige at dansk

ikke har set problemerne og sagt at man være med at åbne op så hurtigt som

vi ikke har været der og sagt at der var nogle muligheder for at gøre det anderledes

om at indskrænke konfliktretten

for dansk folkeparti har i europa parlamentet via morten messerschmidt jo stemt imod forbedringer

er årsagen til at man i europa

skal træde ud af det samarbejde så man kan bruge de frihedsrettigheder til også at bekæmpe fagforeningers mulighed for at konflikte

mener øjensynligt at man skal løse

må de løses via europa parlamentet det følger jo også i sporet af det som et socialdemokratisk medlem sagde tidligere i år i en debat

arbejdede med tanken om at der skulle laves sådanne europæiske overenskomster man måtte løse

jeg ved ikke hvordan man forestiller sig det i praksis hun brugte eksemplet at tidligere skulle man jo

finde fælles fodslag mellem jylland og sjælland det

noget af den diskussion vi havde og det var åbenbart noget der så skulle handle om at så skulle man også finde fælles fodslag mellem

vi bliver nødt til som nation at have nogle flere redskaber til selv

så stærke vilkår at de kan klare det altså tro på

har arbejde om at bruge deres tid på at sikre ordnede vilkår vi bliver nødt til som land at have redskaberne til at sikre ordnede vilkår og det bliver vi nødt til blandt andet ved

arbejdspladser at den her østudvidelse har fundet sted og der taler vi

med storbritannien og deres modeller

at vi skal have det i danmark efter en folkeafstemning vi mener det er en god måde at bevare vores medlemskab af europol og kunne bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet mere effektivt end med en en fem

ikke tilslutte sig storbritannien på det her område og vælge

slippe tøjlerne fra befolkningens side hvis man laver sådan en tilvalgsordning

vores udlændingepolitik og i hvilken grad vi har ret til selv

spørgsmålet om grænsekontrol ønsker vi jo at vi får etableret en forståelse for at den

gennemført som vi faktisk aftalte med venstre før sidste valg vi ærgrer os selvfølgelig lidt over at venstre har forladt tingene i den aftale men vi håber selvfølgelig på et tidspunkt kan formå venstre til

at det tit ender et sted

det kommer ud af vores hænder det kommer ud af vores kontrol og det udvikler sig

det ene er i forhold til den der grundlæggende præmis i eu samarbejdet om at det går imod en stadig snævrere union

stadig mere centraliseret samarbejde det

ikke nytte noget at det er således

i forhold til vandrende arbejdstageres rettigheder hvor jeg nævner at domstolen giver de vandrende arbejdstagere en lang række rettigheder ud over det som var forventet tidligere og som

flertal også forventede da man afgav suverænitet

have mulighed for at sige nej

at de regler vi har om optjeningsprincip på børnecheck er i strid med eu retten

at når lønforskellene mellem to eu lande er over et vist niveau

hen kunne gå tilbage til nær sagt de gamle regler om at man giver arbejdstilladelse til dem der skal komme hertil

i det

større frihedsrettigheder til at bestemme om en rumæner ret til at få børnechecks sendt til rumænien

prøver at komme med

bare for

kristelige arbejdsgiverforening så må man godt

men det er ikke den holdning vi har det afgørende er om der er ordnede vilkår så skal vi som samfund som nation have de frihedsrettigheder i forhold til eu reglerne der gør

ville pålægge os at skulle gøre det på en bestemt måde

det kan vi godt tage en lang diskussion om jeg var selv indblandet i diskussionen dengang jeg kan sagtens huske det

bare lige for at få alle alle nuancerne med i forhold til det herre john

så jeg går ud fra at det er camerons krav om en genforhandling af det britiske medlemskab af eu eventuelt en folkeafstemning hvor briterne skal vælge om de vil meldes ud eller være med der hentydes til og hvis min antagelse er korrekt

den proces som dansk folkeparti altså ønsker sig blevet meget malerisk

beskrevet som en scene i mel brooks filmen blazing saddles det er den der lidt uretfærdigt er blevet oversat til sheriffen skyder på det hele og mere specifikt

den scene hvor den nyudnævnte sherif retter en pistol mod sit eget ansigt tager sig selv som gidsel og truer med at skyde hovedet af sig selv hvis ikke han får det som han vil have det jeg synes ikke det

man efterlyser og i det hele taget håbede jeg

at gøre os lidt klogere på hvad vi egentlig kan forvente os af dansk folkeparti efter europaparlamentsvalget vi er nogle der

at vide hvilken gruppe dansk folkeparti kommer til at høre til efter den femogtyvende maj foretrækker man den meget eu skeptiske efd gruppe hvor man sidder i dag

ukips hovedmodstandere som er de britiske konservative for nu

løbet meget vand gennem åen siden da spørgsmålet er interessant fordi cameron

at han vil arbejde for at briterne stemmer ja til at blive i eu og det er en holdning som ikke ligefrem deles af ukip men som jeg forstod før deles af dansk folkeparti

præcist har kunnet sætte fingeren på de kapitler i eus traktatgrundlag som skal genforhandles

er blevet klogere på hvad det er for kapitler man gerne vil genforhandle hvad er det for nogle dele af traktaten man er imod og er det nogle dele som skal skrottes for alle lande eller vil dansk folkeparti have endnu flere danske undtagelser i venstre mener vi ikke at en genforhandling af eus traktatgrundlag er sådan lige det vi står og mangler

sådan en proces tager årevis og den vil fjerne fokus fra eus absolut vigtigste udfordringer og det er vækst og det er jobskabelse som er det altoverskyggende her de problemer som vi ser i det europæiske samarbejde vedrører egentlig ikke traktaten de vedrører eus fælles lovgivning og i forhold til debatten om

jo særlig den efterhånden nærmest herostratisk berømte forordning

som vi i venstre gerne ser en genforhandling af der er dog ganske langt fra at ville revidere dele af lovgivningen til at ville justere

grundlaget for det europæiske samarbejde hvor dansk folkeparti ønsker nye undtagelser for samarbejdet har vi i venstre i stedet opfordret til en langt større nidkærhed i forhold til eus nærhedsprincip

egentlig være en fælles mærkesag for alle partier i folketinget i venstre har vi foreslået at man laver et årligt nærhedstjek en proces hvor ministerrådet og europa parlamentet i forbindelse med udarbejdelsen af kommissionens arbejdsprogram får mulighed for at sortere de forslag fra som man vurderer strider mod nærhedsprincippet det ville være fint hvis dansk folkeparti og folketingets øvrige partier kunne tilslutte sig det her forslag

til at rykke ved magtbalancen mellem eus institutioner så ministerrådet altså eus regeringer får mere at skulle

når kommissionen fastlægger sine prioriteter det ville være en mere fornuftig fremgangsmåde frem for en årelang traktatproces hvor vi ikke kender

det europapolitiske flertal bestående af venstre socialdemokraterne radikale venstre socialistisk folkeparti og konservative folkeparti

vedtagelse danmarks interesser og værdier varetages bedst gennem et stærkt europæisk samarbejde med danmark så tæt på kernen af eu som muligt eu medlemskabet strider ikke imod medlemsstaternes selvbestemmelse men øger derimod medlemsstaternes muligheder for at påvirke den globale udvikling særligt et lille land med en åben økonomi som danmark bliver dybt påvirket af udviklingen i resten af europa og verden medlemskabet af eu sikrer danmark indflydelse på en lang række områder hvilket bringer store fordele for både danske virksomheder og borgere det bedste udgangspunkt for at sikre danmarks interesser i eu er bred enighed i folketinget om danmarks position i samarbejdet samt danmarks prioriteter for eu samarbejdet folketinget opfordrer regeringen til at drøfte danmarks prioriteter under en ny kommission og et nyt europa parlament

jeg forberedte mig at man i to tusind og ni gik til valg på at sætte hegnspæle

socialområdet sundhedsområdet skatteområdet og uddannelsesområdet som specifikt blev nævnt som områder hvor venstre ville sikre der blev sat hegnspæle for eus udvikling eus kompetencer

kommet mere eu kompetence har eu blandet sig i

forhold efter venstres opfattelse eller er det lykkedes at få sat hegnspæle så eu nu blander sig i mindre på de fire

er vigtigt at

rumænere bulgarere og andre der kommer til danmark og får nogle rettigheder som

ydelser vi skal aflevere til nogle borgere vi i fællesskab ikke troede de skulle have så jeg kan nævne en lang række eksempler hvor det er gået i den gale retning i forhold til i hvert at sætte hegnspæle det var derfor det kunne være at herre jakob ellemann jensen kunne komme

at indskrænke fagforeningernes mulighed for at konflikte mod virksomheder der benytter en dårlig

overenskomst som undskyldning for at trykke løn og arbejdsvilkår

er mit spørgsmål til ordføreren helt enkelt

og er det også venstres holdning som det åbenbart er dansk folkepartis at man når man er i europa også skal kæmpe imod tiltag der kan begrænse

er gået i gang med i england hvor man laver en kulegravning af hvad

konsekvenserne af at man på en lang lang række områder har overladt suverænitet til eu

så vil tage en diskussion med den engelske befolkning om det det synes enhedslisten er en fornuftig idé

at sætte sådan en proces i gang at man bare afviser den tanke fuldstændig jeg opfatter ikke at der i forespørgslen ligger at vi absolut skal kalkere den engelske løsning vi har jo på flere punkter

grund til at tro at den vil være monumentalt anderledes monumentalt anderledes end den britiske det som jo er interessant i forhold til de dele af den britiske

som man har offentliggjort indtil videre er jo at balancen

ser ud til at være ganske fin den ser ud til at være ganske udmærket og det synes jeg da at vi skal tage ad notam og og læne os op ad det som jeg reagerer imod er den

tanke om at ville genforhandle

det tager altså sin tid og det mener vi ikke er det europa har mest brug

at vi har et fællesskab som vi er enige om

vi er enige om men lad os da diskutere hvad det er for politiske områder man skal blande sig i lad os give bedre plads til at vi kan være uenige politisk om de her emner det er jo det som den seneste tids debat om om den såkaldte velfærdsturisme

europakonstruktive flertal

politikken

områder har vi en interesse i at have selvbestemmelsesret i hele den her diskussion også

den diskussion man har i england hvor den britiske regering er

for at vurdere om der er grund til at trække noget magt tilbage for en gangs skyld i stedet for hele tiden at bringe magt til bruxelles en af de ting som diskuteres meget er

altså det at man stadig væk arbejder mod en stadig snævrere union der vil jeg godt spørge herre jakob ellemann jensen var det egentlig ikke også i venstres interesse at få ændret den formålsparagraf

en traktatproces tog det ti år jeg synes vi står over for nogle

fælles udfordringer i europa her og nu som er mere påtrængende det betyder ikke at vi ikke skal diskutere hvor vi gerne vil hen med vores fællesskab jeg ønsker i den grad et tættere samarbejde i eu på nogle områder mens jeg måske ikke ønsker et tættere samarbejde på andre områder men generelt synes jeg det er positivt hvis vi har en tættere

jeg synes det er et fint og nobelt træk at vi arbejder mod en stadig tættere integration i europa det er vi varme tilhængere af det betyder ikke at vi mener at fællesskabet skal blande sig i alle enkeltheder

lige nu hvor vi er på vej mod valg til europa parlamentet og jo altså også en folkeafstemning om vores forhåbentlige tilslutning til patentdomstolen og reformen

hver eneste dag jeg tror det er

at slå fast også når man lytter til debatten her at

er den at eu kun har de beføjelser som vi som medlemslande rent faktisk beslutter os for

det er også helt grundlæggende for vores deltagelse i eu samarbejdet at de beføjelser som eu ikke

beslutninger vi vil træffe i vores eu fællesskab

for beslutninger vi vil træffe her i folketinget

vores samarbejde er dermed fastlagt

bruger vi jo eksempelvis her i folketinget meget tid stort set hver eneste dag på at diskutere hvilke beslutninger der skal træffes

vi diskuterer konkrete eu beslutninger

der bliver truffet socialdemokraterne er tilhængere af et stærkt eu samarbejde der er nogle der med rette har sagt at hvis eu ikke fandtes endnu skulle vi skynde os

opfinde det det er socialdemokraterne fuldstændig enige i helt grundlæggende er det

en hæsblæsende åben økonomi hvor dansk erhvervsliv hver eneste dag kæmper en hård kamp

dansk deltagelse så tæt på kernen som overhovedet muligt i eu samarbejdet

fordel for danmark den her forespørgsel rejser jo spørgsmålet om hvad

man vil have en proces som er sat i gang i storbritannien og man må forstå at

endnu flere så at sige nationale forbehold det er altså områder som vi nu samarbejder om og

være med i politisamarbejdet

klar over hvilke konsekvenser det har hvis danmark trækker sig ud af europolsamarbejdet

i to tusind og tolv søgte halvfemstusind gange i schengensystemet som handler om at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet er det de sejre der er nået for bedre forbrugerbeskyttelse for bedre miljøbeskyttelse for større datasikkerhed for indsatsen mod illegal indvandring og menneskehandel er det de ting eller er det måske social dumping

løndumping og social dumping er kraftigt udfordret derfor tager europa parlamentet nu initiativer er det der dansk

være med længere hvad er det for nogle værktøjer herre kristian thulesen dahl står og taler om der skal tilbage i værktøjskassen er det et ønske om at man vil have muligheden for at stække

bekæmpe løndumping bekæmpe at der kommer underbetalt arbejdskraft ind på områder hvor der er er en overenskomst det er de spørgsmål som er helt relevante at stille

dansk folkeparti i dag fordi det svæver meget i det uvisse hvad det er man rent faktisk vil man må fortælle om det er miljøbeskyttelse forbrugerbeskyttelse datasikkerhed kampen mod illegal indvandring

det lønmodtagernes rettigheder som skal lide under

dansk folkepartis ønske om som man siger

være så tæt på kernen af eu samarbejdet

er bedst tjent med at være der

mange gange større end hvis vi valgte at stå udenfor det er til gavn for danske virksomheder det er til gavn for danske arbejdspladser

bedre miljø bedre forbrugerrettigheder og også for bekæmpelsen af eksempelvis

at tage den su med til deres hjemland det mener

eksempler hvor vi ser hvordan eu lovgivningen bestemmer nogle ting så kan

det har vi jo selv besluttet at give eu lov til ja meget af det er jo på baggrund af domme fra eu domstolen

ville blive omfattet af arbejdstagernes frie bevægelighed

morten bødskov åbenbart kan vi så forstå

herre morten bødskov pege på et eneste område i forhold til eu samarbejdet hvor

kultur forbruger erhvervs og vækstområdet det sidder vi lige nu i de her minutter og diskuterer oppe i europaudvalget selvfølgelig er der da politiske holdninger til det

det eu handler om det er en politisk kampplads og det er jo

muligheden for at få adgangsbilletten til den politiske kampplads hvis man vælger flere og flere områder hvor man vil trække sig ud så får man ikke lov til at være med

samarbejdet og være med til at forme det man får ikke lov til at tage del i den politiske kamp hvor nogle medlemslande måske har og det ser vi ofte andre synspunkter end danmark og hvor man har mulighed for at påvirke det således at vi bevæger os i den rigtige retning nej det dansk

er jo at man vil trække sig ud af store dele af samarbejdet og måske på nogle områder det ved vi jo havne som norge og ikke have indflydelse på

og at det er okay at dansk

stemmer imod klare forbedringer af indsatsen mod social dumping

at vi skal være med i et stærkt europæisk politisamarbejde fordi det er vejen til

forstærke indsatsen mod den grænseoverskridende kriminalitet

at bekæmpe social dumping det mener dansk folkeparti

at man trækker sig ud af eu samarbejdet

mere integration vi skal gå i retning af en stadig snævrere union

som betyder at man på en række områder udfordrer det vi sidder og laver her

eksemplet metockdommen

er afstemt efter hvordan vælgerne

vi har vores eget spor nemlig eu reglerne når det gælder

vi jo synes vi gerne vil lave nogle gode velfærdsordninger i danmark og

lige pludselig og siger i skal give børnecheck uanset at man kun har opholdt sig i danmark i en kort periode kan herre morten bødskov ikke selv se at der er

en stadig snævrere union

social dumping for at styrke indsatsen mod illegal indvandring og

for at nævne tre emner eu er en politisk kampplads

ved at tro at når man trækker sig ud af eu samarbejdet på centrale områder så er det en gratis omgang altså når nu dansk

at sikre at vi får et endnu stærkere politisamarbejde over grænserne om bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet så tror jeg faktisk dansk

er det eneste parti i det her ting som tror at det i sig selv når vi ikke tilslutter os eksempelvis det forstærkede europæiske politisamarbejde

på at hvis vi vil forstærke indsatsen mod de grænseoverskridende problemer så skal vi være der hvor beslutningerne

vi tage den politiske kamp om hvordan tingene skal udvikle sig dér ved at stå udenfor er der ingen indflydelse

eu domstolen i vil også dér tage forbehold over for enkelte beslutninger

skaarup om om man skal ændre grundlaget for eu domstolen

eu domstolens muligheder for

sikre at der er ret og rimelighed i de beslutninger der bliver truffet det er jo sagens kerne i

den tilgang i har til det vil have konsekvenser for danmark det

i det danske folketing der synes det er

med der hvor tingene bliver besluttet

man kunne tale om patientrettigheder når danskerne tager på skiferie i østrig og kommer galt af sted

ret til at blive behandlet vi kunne tale om passagerrettigheder hvis ikke

kan få de andre med hvis vi kan skubbe hele europa kan danmark få rigtig meget indflydelse vi kan tale om kemikalier hvis jeg gerne vil være sikker på at der ikke er

det ikke så meget at et marked på fem millioner mennesker siger

rigtig godt at have det store europæiske marked der siger til producenter af tøj

vi har et eu der sikrer forbrugerbeskyttelse på rigtig mange områder

modstandsbevægelsen der blev man lige mindet om hvordan det er når der er krig i europa og hvis nogen skulle

og på grund af eu har der ikke været krig i europa i tres år det betyder også at når rusland sætter en fod ind i

eu fordi vi har et marked vi kan sælge vores varer til vi skal ikke sidde og finde ud af reglerne i syv og tyve forskellige lande når vi gerne vil sælge vores varer derfor er der femhundredetusind arbejdspladser i danmark der afhænger af

danmark indflydelse hvis danmark gerne vil sige noget til andre store lande

så

et lille fedtet folk som ikke vil dele med andre lande danskerne

de vil da være en god kammerat de vil da spille med så er

er rimeligt at eu blander sig i lovgivningen og

jeg nævnte vi har lige for nylig sørget for at roamingpriserne kommer

fordi vi var med

regering det hjælper jo lidt når man for eksempel kommer ned og skal tale med en kommissær

så hjælper det da at komme som en god kammerat som et land der tager ansvar som et land der vil være med det hjælper ikke at komme som den der lille fedtede person

et fællesskab jo ikke et fællesskab

lagt op til at diskutere der bliver spurgt om vi vil være med til at igangsætte en proces hvor vi får kulegravet konsekvenserne af at vi på en lang række områder har overladt suverænitet til eu

tage en bred debat med den danske befolkning det er sådan set det forespørgslen går på

om konsekvenserne af

en god kammerat der også deler med de andre

hvor vi kigger på nærheds og subsidiaritetsprincippet og laver en analyse af det at hvis herre finn sørensen

diskuterede det her i folketinget for en måned siden hvor det var liberal alliance der stillede spørgsmålet

meget grundigt derfor er vi faktisk kommet det skridt videre at vi nu snakker

ikke mindst op til et europaparlamentsvalg hvor rigtig mange især

har travlt med at få danskerne til at tro at eu

en ond bureaukrat der kommer

alt efter hvordan man analyserer det sådan at vi kan imødekomme store dele af befolkningens bekymringer

ikke rigtigt når fru ida auken siger at danskerne ikke

over den udvikling der er altså alle de målinger der er af den skepsis der er i den danske befolkning viser at

er ret markant anderledes end de velfærdssamfund de har bygget op i en række andre europæiske lande

at der selvfølgelig vil være borgere i andre europæiske lande der vil kunne have en interesse i at komme til danmark og få andel i det sociale velfærdssamfund vi nu har valgt

som i høj grad er skattefinansieret hvor det i mange andre lande er finansieret på andre måder og på et langt lavere niveau end i

fru ida auken ikke se at den skepsis er fuldstændig berettiget

prøve at lave det til sådan en pegefingerleg og sige at man ikke er en god kammerat hvis man kan se

del af den danske befolkning som faktisk grundlæggende er ret

vi kan være med i et fællesskab

en god kammerat det er det

det ikke er lykkedes dansk folkeparti at bilde danskerne

godt at vi får meget ud af det europæiske fællesskab men så skal vi selvfølgelig

den og det regeringen gør det er ikke mindst det vi har gjort i dagpengespørgsmålet hvor vi i god tid

område hvor vi gerne vil passe på den danske velfærdsstat

men med til at skræmme danskerne unødigt som som herre

er så let at få andel i det danske velfærdssamfund betalt af de danske skatteydere

i eu samarbejdet hvor det vil være godt for danmark

hvor de svære debatter er så følger vi med passer på danskernes dankort så det er da i

på danskernes dagpenge fordi vi vil gøre noget ved problemerne vi vil ikke bare snakke og skabe frygt derude vi vil vise at det her tager vi alvorligt at vi gør noget ved det og at vi handler og så minder vi lige danskerne om at eu sådan set er godt for os vi får rigtig mange fordele det synes jeg

vi er for eller imod ja eller nej

det radikale venstre at tiden er inde til lige at minde os selv om hvor meget vi får ud af at være med i det her fælles arbejde så ja

eu er en stor ond bureaukrat der bare kommer med lakridspiber og nedrivning af asfalt efter grand prix skal vi ikke

på den store klinge og huske hvad det er eu giver os af fordele det synes jeg faktisk er på tide ikke mindst så tæt på et europaparlamentsvalg hvor danskerne skal ud at bestemme om vi vil være med om vi vil være med til at bestemme om vi vil have alle fordelene og om vi skal være en god kammerat

meget rigtigt ud for det andet gør vi det hver eneste gang der kommer noget fra eu så laver vi et grund og nærhedsnotat hvor vi går ind i de konkrete sager så hvis ikke det er nok at gå ind i de konkrete sager

må det være den store principielle debat om vi skal være med eller ej om vi skal gå ind og tage ansvar blive respekteret få indflydelse eller om vi skal stille os

vi holder på vores jeg synes det er en afgørende debat

i england har åbnet for en helt tilbundsgående debat

trådte ind i ef i sin tid sammen med englænderne

oplagt for os at diskutere nogle af de samme ting det vindue der åbner sig der skal vi bruge til noget synes vi i

kunne jeg godt tænke mig at høre fru ida auken er der ikke ting vi kunne smide ind ad det vindue fra dansk side

snævrere union er det virkelig også de radikales opfattelse altså at det skal eu eller kunne man på det område foreslå en

radikale venstre sig bare ret til i al stilfærdighed at minde om de fordele der er ved det europæiske fællesskab og lige minde os om hvorfor

så vi synes måske ikke at vinduet skal bruges til at gå ud og få alle

og ikke vil dele med hinanden og tænker på hvad kan vi trække ud til vores egen fordel i

hvad kan vi lægge i puljen og sikre at vi får et stærkere

der kan sige til rusland at de går for vidt i ukraine der kan handle med resten af verden

at man i eu opererer med den formålsparagraf at man skal arbejde i retning af en stadig snævrere union

der er dirigerende for blandt andet domstolens virke

det jo et vindue som kræfter i england vil bruge til at splitte eu til atomer det vindue synes vi ikke skal bruges vi synes det skal bruges til at rykke tættere sammen

er derude et rusland der sætter foden ned i ukraine og økonomier der buldrer

om at følge briternes eksempel

solidariske eller sympatiske argumenter bag det britiske initiativ storbritannien er jo et specielt land i europa fordi de

selv ser sig som en del af europa ofte hører man briter omtale europa som fastlandet og dem selv som noget andet europa er de andre og det er derovre sådan har jeg

en del af europa og det tager intet fra os eller vores danske identitet at vi

at vi skal indgå i euroen det betyder ikke at vi ukritisk siger ja til alt europaudvalget sagde for eksempel nej til monti

forordningen og gav det gule kort til forslaget om strejkeretten eu er en politisk kampplads ligesom herhjemme

at vi aktivt skal være i

når det handler om klimaforandringer grænseoverskridende kriminalitet samhandel fred og regulering af

rapportering og meget andet er fælles europæiske løsninger der skal bidrage til at sikre at vi ikke igen skal se de europæiske lande blive væltet omkuld af finansmarkedernes hærgen der skal simpelt hen være mere demokratisk kontrol markedet er en udmærket tjener men som vi ved en forfærdelig herre disse problemer kan vi ikke løse alene kun i fællesskab og

retssikkerhed i eu vi er bekymrede for hvad vi

en helt konkret interesse i at landene i europa opretholder fred sikkerhed retsprincipper og holder den demokratiske fane højt

vi ser uro i ukraine et land på kanten af borgerkrig

kan ske når demokratiet skrider her er eu centralt ikke kun for at opretholde fred og sikkerhed

at vi kan bo og arbejde forskellige steder i løbet af vores liv vi har længe diskuteret den såkaldte velfærdsturisme et ord der ikke har hold i virkeligheden som sf tager afstand fra og som vi finder er dybt manipulerende men det betyder jo ikke

den fri bevægelighed er et gode men må aldrig misbruges til løndumping ræs mod bunden og dårlige forhold for arbejdstagerne der er ikke noget socialt ved social dumping

for værn mod social dumping herhjemme og bedt statsministeren og hendes ministre tage diskussionen på eu niveau for diskussionen foregår ikke kun i danmark men i en række lande eu er en politisk kampplads og er områder som vi ikke er tilfredse med i dag og som vi ønsker ændret

er i aalborg i danmark

tænke mig at vide hvad er det egentlig der ville være problematisk ved at man har

en proces i danmark og på den måde får kulegravet fordele og ulemper og muligheder for at holde fast i dansk suverænitet så nogle af de eksempler vi har

danskerne er blevet bekymrede over samarbejdet og om vi skal sende børnecheck til

ikke bor i danmark eller om vi skal betale su til folk der kommer hertil har

en god og grundig eu debat herhjemme og

til eu borgere og så videre

er det jo en politisk diskussion som hører hjemme i folketingssalen

har vi en stor debat på det tidspunkt men får at vide

er ideen med den britiske proces og det vi i dansk

gerne vil kopiere her i danmark er jo at tage tingene

og diskutere grundlæggende jamen er der steder hvor vi kan se at tingene udvikler sig så vi mister suverænitet

hensigtsmæssigt for danmark med den danske model den samfundsmodel vi nu har valgt som i høj grad er skattefinansieret over et

har nogle særlige udfordringer hvordan kan vi ruste os i forhold til det det er da at gøre det med rettidig omhu

det kikser når man fuldstændig afviser at vi i danmark skal have en proces som den den britiske premierminister

hvor statsministeren lagde rigtig meget vægt på

dagsorden forfulgte man og nu

bliver der diskuteret ungegaranti og hvordan den kan udfoldes i europa

også rigtig mange hvad skal man sige løsninger eller dagsordener negative

politik og fordi vi ønsker at fremme nogle ting

og det er forskelligt alt afhængigt af hvilket politisk parti

bo i danmark eller ej eller hvad optjeningsprincippet skulle være

få en proces hvor man kan sige hvad konsekvenserne er af det fordi man og

enhedslisten har på nogle områder den samme tilgang til til eu men for eksempel på børnechecksområdet

modsatrettede holdninger til

det kan man da ikke få nogle embedsmænd til at sætte i system og sætte en streg under og sige at på den måde har vi afgivet suverænitet

områder og hvad konsekvenserne har været selvfølgelig konsekvensen for det danske demokrati og det danske folks indflydelse på den politik som skal føres det undrer mig bare rigtig meget at sf som ellers går

afviser en sådan undersøgelse og en bred folkelig debat jeg synes at

en meget stærkt voksende skepsis i befolkningen over for eus indblanding så ville det da være rigtig godt også som ja parti

at iværksætte nogle gode rammer

i at briternes eksempel er den rigtige måde

for eksempel om

eu domme nogle

på et andet område som for eksempel dagpenge

mener jeg ikke at man kan sætte politiske

vi har også et helt forskelligt syn på hvad der skal ske med vores forhold til eu på længere sigt dansk folkeparti synes

at udlændinge her i landet har dårligere vilkår og rettigheder end herboende dansk folkeparti er grundlæggende tilfreds med reglerne for eus indre marked enhedslisten går ind for at udlændinge der er her i landet skal have de samme pligter og derfor også de samme rettigheder som herboende vi mener at verden og europa ville være et bedre sted uden eu vi mener at eus regler om det indre marked er hovedproblemet når vi taler social dumping men vi er i det mindste enige om at det er gået for vidt med eus indblanding i dansk politik og det er store dele af befolkningen også man skal da være ualmindelig tonedøv for ikke at kunne høre at der er en voksende bekymring og kritik af eus indblanding ikke mindst i vores velfærds og arbejdsmarkedspolitik målingerne op til det kommende valg bekræfter jo sådan set det billede ja der er måske halvfjerds

genforenede japartier men det betyder så at der trods alt er cirka tredive

som er kritiske skeptiske eller direkte modstandere

jeg tror at langt flere end disse tredive procent vil synes

igangsætte en proces hvor man undersøger konsekvenserne af at vi på stort set alle politikområder har overladt suverænitet til eu selv blandt de halvfjerds

til at stemme på japartierne er der uden tvivl mange der også er bekymrede og kritiske over for eus stigende indblanding og det bekræftes jo af de udmeldinger der er kommet på det seneste fra disse japartier

indledningsvis forsøger at imødekomme befolkningens bekymringer på de forskellige punkter enhedslisten tror det ville være rigtig godt for danskernes debat om eu hvis japartierne forholder sig til disse bekymringer det ville også være godt hvis de ville forholde sig til

gør man det i dag til en debat om for og imod eu

det handler om i dagens forespørgsel det det handler om i dag er om alle partier i folketinget vil tage befolkningens bekymring over eus indblanding alvorligt og igangsætte en proces hvor de reelle konsekvenser bliver belyst som kan danne grundlag for en bred folkelig debat jeg kan jo så kun konkludere at japartierne er bange for den debat den skal ikke ud i befolkningen den skal blive her i europaudvalget og i folketinget det er jo den melding vi har fået enhedslisten har et forslag til vedtagelse det lyder sådan her

folketinget opfordrer regeringen til at følge eksemplet fra storbritannien og igangsætte en kulegravning af hvilke konsekvenser den stadigt større eu regulering har for vores demokrati velfærd arbejdsmarked økonomiske politik og udenrigspolitik undersøgelsen skal danne grundlag for en bred folkelig debat om fordele og ulemper ved danmarks nuværende forhold til eu med henblik på en eventuel

synes at det handler om hvorvidt man skal være medlem af eu eller ikke medlem af eu

derfor skal jeg indledningsvis sige at vi i liberal alliance synes at vi skal være medlem af

begribe når jeg lytter til den her debat

kompetencefordelingen mellem storbritannien og eu

på forholdene omkring subsidiaritetsprincippet og proportionalitetsprincippet

at se og

ikke om en udmeldelse af eu

intet er for stort intet er for småt vi skal tilbage

der af konkurrenceforhold som er ulige selv i forhold til vores nærmeste nabolande

barroso har jo egentlig udtrykt det

og lille på de små spørgsmål situationen i ukraine viser desværre at når det drejer sig om fred og frihed som bestemt

handlingskompetent

europaudvalget for eksempel diskuteret om vi skulle have en ensartet og bedre beskyttelse af forretningshemmeligheder i eu

europaudvalget hørt om

man skal til at beskæftige sig med hvordan man kan få entrepeneurship højere op på de unges dagsordener

de tre fer og derfor synes vi det er en dårlig idé

som vil ønske en endnu dybere integration som vil ønske en social

såkaldt eu konstruktive partier er ved at skyde sig selv i fødderne

bredder og stræder jo mindre legitimitet vil der være risikerer vi

derved at eu som konstruktion falder sammen

til med nationalstaternes selvbestemmelse inden for eu der skal ikke herske tvivl om at vi konservative står for fædrelandenes europa eu skal tage sig af alt det grænseoverskridende som tilføjer en merværdi for alle landene i samarbejdet eu skal med poul schlüters ord tage sig af det som de enkelte stater er for små til til gengæld skal eu holde sig fra det som unionen er for stor til og hvor det netop giver en merværdi at vi ikke alle sammen er ens

i tilfældet med børnechecken hvor vi ikke mener at eus indre marked skal udvikle sig til et socialt marked fordelingspolitik og skattepolitik er nationale anliggender hvor vi hver især indretter os som vi vil og som vi har tradition for i lissabontraktaten som rummer vore dages spilleregler er subsidaritetsprincippet

som er åbent for alle at kunne tilslutte sig senere blev indført samtidig blev der indført flere flertalsafgørelser det skete fordi vi i kraft af udvidelsen med tolv lande risikerede at sætte hele den europæiske udvikling i stå hvis blot ét land sagde fra vi konservative er for

vi er for et tæt og forpligtende samarbejde mellem medlemslandene det vil altid være til særlig fordel for de små og mellemstore lande fordi det også

europas historie er fuld af fortællinger om store lande som har mast de små det kan ikke ske længere store som små er vi ligestillede partnere i det moderne europa og med den seneste tids russiske revanchisme og rysten med musklerne kan vi

europæisk fællesskab i eu det er dette fællesskab som beskytter medlemslande mod revanchismen og gør os alle uafhængige af politisk pres udefra gennem for eksempel en styrkelse af den fælles energipolitik vi har også under den økonomiske krise efter to tusind og otte set værdien af eu hvordan havde europa dog set ud uden eu i disse kriseår det var faldet fra hinanden og vi var røget ind i en stribe konflikter landene imellem vi ønsker således et stærkt eu men vi ønsker også

eu der ikke gør mere end fornødent vi ønsker et stærkt men et smalt eu så vi ikke igennem eu udvisker de forskelle mellem de europæiske nationer der i al deres forskellighed skaber europas egenart og mangfoldighed

for i den danske europapolitik og det vil vi gøre den dag vi måtte komme i regering igen i mellemtiden forfægter vi den linje her i folketinget som vi for nylig gjorde det i tilfældet med børnechecken vi ønsker en aktiv dansk europapolitik som består i at indgå de fornødne alliancer med lande der har samme opfattelse i de konkrete sager som os

har vi igen og igen også opfordret regeringen til at føre netop den aktive europapolitik men den har desværre ikke været indstillet på det eller dygtig til det altid det behøver vi bare ikke en national undersøgelse til at finde ud af det fremgår af den danske debat og de danske beslutninger fra sag til sag europa og eu

igennem en aktiv europapolitik vi påvirker beslutningerne i eu

til at se på hvad den britiske undersøgelse måtte finde frem til og

men vi støtter altså ikke dansk folkepartis tilgang til tingene som også har en anden og meget mere negativ tilgang til det europæiske samarbejde og som i europa parlamentet er allieret med de værste og mest populistiske eu modstandere ganske anderledes står vi konservative for en konstruktiv men også kritisk europapolitik fordi vi ønsker at styrke europa på en måde som ikke svækker og udhuler fædrelandenes europa men tværtimod sikrer og styrker fædrelandene igennem det europæiske samarbejde sådan som verdensøkonomien og verdenskonflikterne udvikler sig

sociale ydelser altså er to principper der gælder det ene er at hvis man har et optjeningskrav skal man medregne perioder som eu borgeren har opholdt sig i andre eu lande

at tage den med sig og det vil sige at den danske stat skal betale til børnene uanset hvor de opholder sig inden for eu så hvis de konservative mener at

så efterfølgende vist sig blandt andet ved et par domme der er blevet afsagt lang tid efter at

vedtaget

til det er der jo bare at sige at det er det samme der gælder i en retsstat som danmark hvor domstolene også fortolker på den lovgivning vi laver herinde hvis man synes det er forkert må man lave det om vores anbefaling er da klart ud over at vi selv kan lave værnsregler i danmark

vi jo skrevet i teksten til den her forespørgsel om tage initiativ i danmark får en proces lig den britiske premierminister david cameron har igangsat i england

at det måske ikke er helt tosset hvad de britiske konservative finder

holde england og storbritannien inde i eu men på et løsere grundlag

give den mulighed til deres befolkning i betragtning af at det er

de konservative i danmark til at tænke at så er det måske ikke helt tosset

som andre bliver enige om derfor giver det god mening at

man selvfølgelig skal være med i kernen der hvor vi mener der skal være et samarbejde til den anden diskussion om

for der er stærke kræfter i hans eget parti og

storbritannien ud så den her proces er jo en han sætter i gang for om man så må sige at trække tingene lidt ud og og forhåbentlig give plads til at kunne forhandle med kommissionen om nogle punkter hvor

storbritannien kan have en løsere tilknytning

fordi jeg ikke tror på at cameron selv ønsker

de egentlig mener at storbritannien ikke længere skal engagere sig og derfor er jeg da meget spændt på at se på hvad

er nogle steder hvor eu skal blive endnu stærkere og hvor man skal integreres endnu dybere og det er på det indre marked

opfølgende spørgsmål mener de konservative i danmark at danmark aktivt skal støtte den britiske premierministers bestræbelser

at en del af det her handler om at den britiske premierminister prøver at

ved at give befolkningen en valgmulighed i stedet for at melde sig helt ud

et alternativ så er det lidt interessant om man fra dansk side i eu

at arbejde for at det så kan lade sig gøre så man

give den britiske befolkning den valgmulighed som david cameron den britiske

på miljøområdet og andre områder

nogen mening at have et fællesskab så det kommer fuldstændig an på hvad

en tilvalgsordning på det retslige område fordi vi ønsker at være en del af den

at det måske ikke lige er dagens bud på en rigtig god formålsparagraf og kunne de

britiske konservative i at den formålsparagraf bør ændres

i overensstemmelse med nutidens udfordringer hvor vi jo for eksempel har

ikke kan få lov til fordi domstolen

de ændringer af lovgivningen der måtte være nødvendige

danmark skal støtte op om det jo vi skal støtte op om at det indre marked bliver endnu mere effektivt at der kommer et indre marked for digitale varer vi skal støtte op om at der bliver afbureaukratiseret i eu

det flugter fuldt ud med

så der skal vi naturligvis arbejde sammen

og på de her områder vil cameron det samme som os

nogen løsning at vi sidder og diskuterer børnecheck og at det er forbudt for danmark at lave et ganske sundt optjeningsprincip i den forbindelse spørger jeg igen de konservative vil de konservative modarbejde eus formål om at eu skal være en stadig snævrere

ind og være med til at ændre lovgivningen og det mener jeg bestemt at vi skal

også gjort dansk folkeparti var modstander af den europæiske arrestordre

i andre lande hvis de begår kriminalitet det stemte dansk folkeparti imod da det første gang blev diskuteret her i salen men

pludselig det var en god idé og stemte så for det de efterfølgende gange det synes jeg er helt fint men at stå her og sige at man ikke vil udvikle eu til at være endnu stærkere på et område

man bliver bedre til at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet

ændret eu reglerne så det bliver nemmere at hjemsende udenlandske kriminelle der bryder et indrejseforbud og det kræver altså at eu bliver stærkere

ønske om en kompetenceundersøgelse egentlig er

genforhandle danmarks forhold til

og at trække danmark længere væk fra eu

det betyder altså at stille danmark ud på sidelinjen med flere forbehold

kommet meget tydeligt frem er at dansk folkeparti jo ikke har nogen svar på hvordan danmarks stilling i samarbejdet så skal være hvordan danmark fortsat skal være med i

andre dele hvordan vi skal sikre fri bevægelighed for danske lønmodtagere i eu men samtidig

selv diskriminere andre eu borgere

velstand og danske arbejdspladser

vi savner stadig svar på hvordan dansk folkeparti vil bekæmpe social dumping svarene

sagt rigtig mange gange i dag vil have taget den sætning ud af traktaten

taler om en stadig snævrere sammenslutning eller union om man vil afhængigt af hvilken oversættelse man kigger på

hvor beslutningerne træffes så åbent som muligt og så tæt på borgerne som muligt det er den sætning der står i traktaten

er det værste jeg synes jo

med danmark som en aktiv medspiller vi tror på at eu er løsningen på en række væsentlige udfordringer

mellem eu og medlemsstaterne som ligger i lissabontraktaten giver god

at ændre på kompetencefordelingen men tværtimod om at sikre at traktatens bestemmelser bliver respekteret nærhedsprincippet skal selvfølgelig overholdes og der skal

det betyder også at man ikke behøver for vores skyld at afsøge enhver afkrog af traktaten for nye initiativer tværtimod den omstændighed at eu har mulighed for at regulere betyder jo ikke at der nødvendigvis skal fremsættes forslag om alting

dansk folkeparti har rejst i løbet af

på dansk folkeparti at en institution som domstolen nærmest er til gene for borgerne og der har også tidligere været foreslået et eu domstolsforbehold fra dansk folkepartis side

jeg og regeringen er enige i domstolens afgørelser

det er naturligt men glemmer herre

at de aftaler vi indgår med hinanden den lovgivning vi bliver enige med hinanden om

hvad ske hvis landene bare kunne sidde nede i eu og blive enige om noget lovgivning og

danmark og danskernes interesser bedst at stå ude på sidelinjen

de partier som vil europa som ved at danmark som en lille åben økonomi er afhængig af udviklingen i landene omkring os og at vi får større indflydelse på de rammebetingelser

hvis vi engagerer os i eu samarbejdet og

muligheder for at fremme danske interesser og danske værdier

særlig de unge hver enkelt stemme er vigtig og uanset om man er tilhænger af det ene eller det andet synspunkt

en fantastisk mulighed for direkte

danmark skal være så tæt på kernen af eu som muligt så tæt på kernen af eu som muligt det er formuleringen og hvis det er statsministerens opfattelse og det har hun jo også sagt ved tidligere lejligheder at

være så tæt på kernen som muligt hvorfor kan statsministeren så ikke fortælle folketinget om hun mener at danmark skal være med i

til at sikre at bankerne opfører sig mere ansvarligt

at der er grænser for bonusser til bankdirektørerne nu kommer der altså også de her stresstest af alle banker

ansvar i forhold til hvordan man skal agere hvis det går dårligt for

taget beslutning om at man gerne vil have en bankunion

vi selvfølgelig tage stilling til når alt

blandt andet når hele den her stresstest har været gennemgået

eurolande de skal være med mens ikkeeurolande

hvordan kan det være at statsministeren på en og samme tid vil vedtage en en tekst her i folketinget hvor det fremgår at hun mener at

fra statsministeren på borgernes bekymringer om at eu blander sig alt for meget man skal vel være tonedøv for ikke at kunne se at der er en stigende bekymring i den danske befolkning for at eu i højere og højere grad blander sig

hvad er statsministerens svar til disse borgere det andet jeg også gerne

på er det har jo vist sig at alle japartiernes herunder ministerens eget partis løfter om at medlemskabet af eu aldrig ville få konsekvenser

indflydelse på reglerne om velfærd og arbejdsmarked ikke holder

eu hvor vi har fri bevægelighed for arbejdskraft

at borgerne rejser for at arbejde og at de ikke rejser derhen hvor de kan få de bedste velfærdsydelser

oplagt at det er sådan det forholder sig

i rigtig lang tid at selvfølgelig skal vi ikke det og regeringens politik er jo egentlig ganske klar det her område vi synes stadig at det skal være sådan at

også derfor vi har sagt til kommissionen at når man skal i gang med at ændre den forordning som regulerer hele det her spørgsmål så ønsker vi egentlig at diskutere hvorvidt man kan have et nationalt værn der kan træde i kraft hvis eu reglerne fører til betydeligt økonomisk pres på nogle af vores velfærdsydelser

og at det er meget klogere

end det som visse partier der bare

jeg statsministerens svar på så skal jeg lige høre forstod jeg det rigtigt at de danske borgere gør sig helt unødige bekymringer om alt det her med eus indblanding i vores velfærds og arbejdsmarkedsregler var det sådan

ude på en arbejdsplads skal jo ikke bare have samme løn og arbejdsvilkår det siger sig selv at

men skal også have den samme beskyttelse hvis man for eksempel bliver syg eller hvis man bliver arbejdsløs det siger også sig selv i min verden og

at de ikke synes at det skal være sådan og at

det er jo dybest set det meget af den her regulering handler om

der spørges til nu

sådan at den forordning skal ændres fremadrettet når

til hvordan den forordning skal ændres

gjort klart i hvilken retning vi gerne vil trække den forordning og også givet nogle konkrete eksempler på hvad vi ønsker

tre måneder mens man søger arbejde i et andet eu land den periode ønsker kommissionen at sætte op til seks måneder det synes vi ikke er nogen god idé det har vi også gjort klart i eu sammenhæng

at kommer fra eu som er fantastisk

hvad der ligger i at være så tæt på kernen i eu som muligt altså omkring bankunionen

fra den tanke men kunne godt få den tanke at at det man ønsker

skal være med i bankunionen men man ønsker altså bare ikke lige herinde den femogtyvende maj hvor danskerne skal hen og stemme og give deres mening til kende

skal sidde i europa parlamentet at komme med sin mening nationalbanken har

til at vi skal være med der er alle mulige organisationer og

formentlig før efter den femogtyvende maj

skal være med i bankunionen er det rigtigt forstået er det det der er planen eller hvordan skal jeg forstå det statsministeren

samarbejde over grænsen men selvfølgelig

i forhold til bankunionen mener jeg at det korrekte og det rigtige er at tage stilling når vi har den endelige pakke og jeg ved godt at der er partier som bare tager stilling og siger at der kommer fra eu per

men vi vil gerne se den endelige pakke og den endelige pakke indebærer altså også

finansielle institutter nu skal under en stresstest det hører til den endelige pakke

anbefaler noget i forhold til

at danmark havde været med i euroen det var vi så heldigvis ikke

bankunionen kan vi

regeringen har gjort

stilling op den seksogtyvende maj altså dagen efter danskerne har stemt

i forhold til det her for det er jo lidt mærkeligt at sverige og mange andre lande er ret klar

før efter danskerne har været henne ved stemmeurnerne

det giver rigtig god mening at man har en sådan stresstest det bakker vi meget

kender den samlede bankpakke så vil regeringen tage stilling til den sag

er som har sagt at nu skal vi have bedre styr på banksektoren i europa at nu skal vi ikke en gang til have en finansiel krise skabt af bankerne at nu skal vi have styr på bonus

til bankdirektører at nu skal vi have krav til

partier som har sagt alt det og har sagt at de vil undgå

undrer mig at man bare kan sidde og sige det under ingen omstændigheder er en god idé uden lige

se den samlede pakke uden at lytte til interessenterne kunderne i bankerne bankerne og hvem det ellers kunne være

rent formelt om statsministeren vil tage et sådant initiativ og invitere til

seneste men vi indgår meget gerne i en drøftelse med venstre og de øvrige eu positive partier om denne sag

og der har jo ikke været nogen forhandlinger om

om de spørgsmål som betyder noget blandt andet børnefamilieydelsen viser at regeringen er meget parat til at lytte til

venstre og konservative i den her sammenhæng det har vi bestemt gjort

venstre på en række forskellige områder

havde meget svært ved at

bredere ud end at handle om børnechecken

venstre til at komme til forhandlingsbordet ovre i skatteministeriet det er et rigtig godt sted

at starte og jeg er egentlig helt overbevist om

at lave en europapolitisk aftale

europapolitiske så skulle vi have alle forbeholdsafstemninger så ville man pludselig ikke opføre sig lovlydigt der har været meget svingende holdninger fra fra venstres side til den her sag

og punkt to den her stresstest

fremadrettet og det er derfor at vi har gjort i forhold til banker egentlig passer godt sammen

ind i at diskutere bonusser til bankdirektører vi har et stort kapitalkravsdirektiv som er vigtigt og nu har vi så også den endelige del af bankunionen som sikrer at det er bankerne der skal betale hvis noget går galt og ikke skatteborgerne

bankunionen som sådan er en god idé

at det er først når det er helt færdigt at vi skal tage stilling til det

i folketinget som per definition er imod alt nyt der kommer fra eu det må stå for deres regning vi vil gerne vurdere tingene i forhold til om det er

ulempe for danske borgere

vil benytte lejligheden til at resumere at vores baggrund for at rejse den her debat jo har været

med premierminister david cameron i spidsen har igangsat et arbejde med henblik på

kan få en chance her for at diskutere hvordan man kan få et mere fleksibelt opbygget europæisk samarbejde der i højere grad tager hensyn til

det er klart at når vi synes det er så vigtigt at den her debat er der

europaparlamentsvalg den femogtyvende maj jo en debat vi også forhåbentlig får efter den femogtyvende maj og forhåbentlig med stigende intensitet

åbenbart for enhver der vil beskæftige sig med eu politikken at der blandt

forenede ja genforenede blev det nævnt under debatten japartier

at lukke ørerne for og prøve at lukke øjnene

så går det måske over på et eller andet tidspunkt eller man kan vælge at sige nej det er nok kommet for blive hvis ikke man aktivt indholdsmæssigt reagerer på

er en sund eu skepsis der er

reagerer jo på en udvikling man ikke bryder sig om man reagerer på en udvikling hvor det nationale demokrati bliver tømt mere for indhold og hvor man så derfor reagerer med skepsis på den udvikling der er vi har haft

en eu domstolsafgørelse bliver tolket derhen at vi bliver nødt til at sende børnecheck til børn der

ikke bor i danmark fordi man har et job måske ikke i synderlig mange timer og mange uger her i danmark som som vandrende arbejdstager fra et andet eu land

hvor vi for et år siden da vi sidder midt i su forhandlinger pludselig får at vide at en afgørelse ved eu domstolen bliver tolket sådan at vi nu skal betale su til eu borgere der er kommet hertil og tager det der svarer til et fritidsjob i danmark

su kan man så efterfølgende i mange situationer tage med sig til udlandet vi spurgte til de økonomiske konsekvenser af

million kroner årligt ganske mange penge så eksemplerne er der jo og det er klart at når man så hører fra statsministeren

angela merkel eller hvem der ellers udtrykker det at eu ikke skal være en social union så er der mange danskere der kan se

min anbefaling er at det tager man alvorligt min anbefaling er at det reagerer man på ikke bare ved at sige

man har forklaret det dårligt man har ikke i tilstrækkeligt omfang fået forklaret alle de gode sider der er ved eu samarbejdet

se stort på de dårlige sider nej det reagerer man selvfølgelig kun på ved at man tager hånd om de dårlige sider de

negative konsekvenser af samarbejdet og så handler på det og det savner vi altså nogle svar på debatten i dag har desværre ikke bragt os i mål hvad det angår og derfor

godt se at vi kommer til at tage flere debatter om det her emne og

til sidst i i debatten søgt statsministerens svar på det her med bankunionen

jo fordi hvis man har en vedtagelse i dag som man jo har der siger at danmark skal være så tæt på kernen af

så er det svært at finde ud af hvorfor det lige præcis skulle stoppe ved spørgsmålet om en bankunion det sandsynlige er jo nok at man når frem til at det inkluderer også en bankunion for danmarks vedkommende men at det ikke er særlig opportunt at snakke om det på den her side af valget til

så vi får først tilfældigvis lige resultatet fra statsministerens side efter den femogtyvende maj lige inde at tjekke og nationalbanken har jo markeret hvad de mener på baggrund af at de har gennemført en stresstest af bankerne og nationalbankdirektøren har jo forholdt sig til hvordan han mener de danske bankers situation også klarer eu stresstest eller

så jeg mener at det som statsministeren stod heroppe på talerstolen for et øjeblik siden og sagde var afgørende i forhold til den danske regerings stilling er der altså andre i nationalbankdirektøren der mener at have givet svaret på det er jo lidt interessant i i forhold

til den debat det kommer vi også tilbage til ligesom så mange andre spørgsmål det eneste

med i et af de soleklare

ikke mener at man skal bekæmpe social dumping via et tættere samarbejde i

overrasker mange ikke mindst alle dem der er aktive på chauffør og transportområdet som jo hver eneste dag er udfordret

stå et øjeblik et andet emne som jeg synes er interessant er at jeg

mener at danmark ikke skal være med i et tættere politisamarbejde

ofre for kriminalitet på tværs af landegrænser hvorfor

det har været omdrejningspunktet i hele debatten omkring

vores tidligere nej til lissabontraktaten hvor man jo nemlig skabte muligheden for at man skulle lade det har samarbejde overgå til at være et såkaldt overstatsligt samarbejde hvor man

vi generelt meget skeptiske over for

noget lander vi går ind for et stærkt politisamarbejde hen over landegrænser og

forhold til vores nabolande men vi er meget nervøse for det

skal afgives suverænitet altså afgive vores selvbestemmelsesret

retlige område og så er der selvfølgelig hele spørgsmålet om udlændingepolitikken som jo også

det retlige forbehold og hvor spørgsmålet er

på for eksempel udlændingepolitikken man skal lave fælles regulering i forhold til at vi selv

social dumping og løndumping

stemmeafgivning jo helt bevidst har stemt imod forslag som

i et tættere overnationalt samarbejde

det der er danmarks udfordring og det vi skal tage stilling til er om vi vil være med i et endnu stærkere samarbejde om

samarbejde over grænserne mellem vores politimyndigheder det er det vi skal tage stilling til

ønsker et nationalt forankret politi

at det er folketinget her der kan træffe de afgørende beslutninger

og udlændingespørgsmål som jo også er en del af hele diskussionen om retligt forbehold

svært at finde nogen som helst grænse for

altså en holdning om at tingene grundlæggende skal forankres i nationalstaten hvor borgerne har indsigt i hvad der foregår og der er gennemsigtighed og man har et nationalt parlament der beslutter tingene det er den måde vi tror

demokratiet rent faktisk kan fungere

desværre forskelligt på tingene vi håber jo at vi kan overbevise også socialdemokraterne om det rigtige i vores

i europa parlamentet morten messerschmidt har bedrevet nemlig at stemme imod tiltag der styrker kampen

at dansk folkepartis formand i dag fra

at det skal være ulovligt for en dansk fagforening som 3f at konflikte mod en virksomhed der benytter en konkurrerende overenskomst

selv stillede forslag om i to tusind og

er mit spørgsmål bekymrer det ikke dansk folkeparti

fører det altså til at virksomheder kan have held til at trykke løn og arbejdsvilkår for kokke og tjenere

at hvis det blev gennemført ville vi i danmark skulle anerkende eksempelvis polske overenskomster der ville betyde at man så lovligt i danmark skulle kunne betale folk for

det sagde vi på det tidspunkt

kunne blive dumpet så der var ikke tale om polske

virksomhed brugte en dansk samarbejdspartner til at trykke løn og arbejdsvilkår

god mening når man nu også på eu niveau bekæmper

hvor 3f måske i højere grad burde

nu var det nok fordi det var naboen til 3fs egne lokaler i vejle det spillede nok også ind her at det lå lidt tæt på

der man for alvor bør tage fat fordi det er der problemerne

vi som nation skal have nogle flere redskaber til at bekæmpe social dumping der mener jeg at eu giver os problemer fordi eu underminerer vores ret til at tage fat

de her ting på grund af arbejdskraftens frie bevægelighed men det har jeg ved anden lejlighed også også

mener det man grundlæggende

og så kæmpe kampen uanset om man så er i et lokale hvor der er mange eller få uanset om det lokale

tæt på et andet lokale eller det er længere væk fra et andet lokale så så danmark skal da kæmpe for de ting som den danske befolkning tror på og hvis vi kan se at det danske velfærdssamfund

bliver grundlæggende udfordret af den måde eu udvikler sig på så skal vi da sige fra og så skal vi da ikke bare for enhver pris sige at vi skal være så tæt på kernen af eurolandene som overhovedet muligt hvis vi kan se

undergraver den danske velfærdsmodel

er godt for danskerne godt for dansk demokrati godt for dansk selvstyre godt for den danske model

i dansk interesse så selv dér har jeg forstået at der er en eller anden form for tvivl om

det bare er fordi der er europaparlamentsvalg den femogtyvende maj

være med for at være tæt på kernen

åbenbart for regeringen hvis man skal tage det for gode varer hvor det

det forslag handlede om og det vil jeg gerne bede ordføreren bekræfte og så kan jeg forstå på de uldne svar

ikke fordi ordføreren mener det var forkert men fordi der blev for meget blæst om det og vi skal regne med at efter et folketingsvalg hvor dansk folkeparti

kan være sådan en fagforening som varetager deres medlemmers interesser og som indgår overenskomster skal man skal man kunne acceptere det i det danske samfund og der synes vi jo grundlæggende at det skal man altså det

når det handler om at bekæmpe social dumping mener vi der er brug for nogle nationale regler som kan gøre at vi kan bekæmpe social dumping jeg mener

med det pres der er fra for eksempel østeuropæere

kan forlange at nok så stærke fagforeninger uanset om man havde nok så stærke fagforeninger

og som så skal ud og lave forskellige konflikter med andre virksomheder

hen også nødt til at have nogle nationalt funderede regler som sikrer det danske samfund og den danske lønmodtager langt stærkere end vi kan hvis vi bare overlader

organisationer og at der bliver tegnet nogle overenskomster som enhedslisten ikke synes om men det skal vi bare ikke blande os i og det gør vi heller ikke som medlemmer af folketinget nok det mest konsekvente parti hvad det angår idet vi for eksempel ikke var med til at

fald tage til genmæle hvis ikke de føler sig dækket ind af det

notere mig at herre finn sørensen ikke føler sig

alle mulige ting men eu er jo ikke bare eu eu er jo

og derfor er det også så afgørende for mig at vi har stærke socialdemokratiske kræfter både i bruxelles og her i københavn

derfor undrer det mig også når jeg nu hører så meget snak fra dansk folkeparti om netop at sikre arbejdstagerrettigheder at man herhjemme vil begrænse konfliktretten og

med socialdemokraterne når vi faktisk forsøger at sikre arbejdstagerrettigheder

muligheden for nationale regler der gør at vi kan bekæmpe blandt andet social dumping når vi for eksempel i danmark her i folketinget vedtager regler i forhold til cabotagekørsel for at vi på transporterhvervets side har nogle ordentlige regler så bliver vi underkendt af eu

at vide af eu at de regler vi har så ikke er som de skal være og så må vi slå bak i danmark det synes vi er noget skidt fordi det er i bund og grund igennem

for alvor kan gøre noget ved de her problemer

tilgange til det her fordi det jeg hører fra socialdemokratisk side

mit budskab er at det gør man ikke man løser det ved

nationalstaterne herunder danmark får ret til

med udgangspunkt i det der sker i storbritannien forbeholder vi os bare lige retten til at tage en debat om

som nationalstat også kan sikre sig og hvordan

nogle værnsregler der gør at der også her i folketinget med rette

egentlig bare været et oprigtigt forsøg på at se om vi kunne få en større forståelse her i folketinget for at gøre det samme som den britiske premierminister david cameron har igangsat i england men jeg vil da bestemt ikke afvise at vi på et tidspunkt

kommet med nogle bud her i dag for at illustrere i hvilken retning vi mener det bør gå og vil også gerne

mere om det hvis der er interesse for det

men jeg har ønsket en proces a la den de laver i storbritannien

få opbakning i folketinget til at lave sådan en proces derfor har vi ikke villet give vores facitliste på forhånd

vi skal sende børnecheck til til børn i andre lande jeg har spurgt til det med su men jeg får ingen svar på de ting

jo med lige så god ret sende den retur og sige at det bliver tom snak hvis man siger at eu ikke skal bevæge sig hen til en social union men men i realiteten

er situationen jo den at vi har muligheden for en tilvalgsmodel hvor vi herinde

hvor vi herinde kan søge om hvad vi skal være med i og man i eu beslutter hvad vi får lov til at være med i så her stoler man så pludselig ikke på folketinget

eu positive eller europa positive eller hvordan man nu

partier det er jo i virkeligheden et tegn på at man

at finde hinanden og ligesom får sagt til

er en skepsis derude men nu kører man altså bare

også det jeg synes er konklusionen efter debatten i dag derfor kan man sige at hvis befolkningen ved en folkeafstemning skal ændre det retlige forbehold til en tilvalgsordning så skal befolkningen

kan være et flertal her i folketinget der vil melde danmark ind i noget der også i højere grad har noget med udlændingepolitik at gøre

den afgrænsning som herre jakob ellemann jensen forsøger at

agerer som danskerne ønsker i europapolitiske spørgsmål

med i maastrichttraktaten uden forbehold med euro og med det hele men hvor befolkningen sagde nej det ønsker vi ikke så lavede man den aftale med befolkningen at

at blive udfordret i løbet af hele deres uddannelse igennem fag på højere niveauer undervisningsdifferentiering

det støtter venstre fuldt ud venstre støtter også

og både elevernes og virksomhedernes tilfredshed tilfredshed med uddannelsen skal øges frem mod

det er også en del af lovforslaget venstre finder dog at der bør sættes endnu mere fokus på måling af kvalitet i reformen

også mulighed for det fremgår nemlig af den politiske aftale om bedre erhvervsuddannelser at andelen af de dygtigste elever målt ved andelen af elever med fag der afsluttes på højere niveau end det obligatoriske minimumsniveau skal øges år for år det fremgår desuden af den politiske aftale at skolerne fremover skal lave komplette registreringer af elever med

og kompetencer på ekspertniveau og talentspor på den baggrund finder venstre at det kunne være relevant at tydeliggøre at der bør laves måltal for andelen af elever

henholdsvis ekspertniveau talentspor og

eux forløb samt måltal for måltal for andelen af elever på uddannelsen der afslutter fag på højere niveau end det obligatoriske det vil give lovgiverne her i folketinget en endnu bedre mulighed for at overvåge og vurdere om reformens intentioner føres ud i livet venstre støtter også at den fælles ramme

skal udarbejdes efter dialog med erhvervsskolerne arbejdsmarkedets parter og de faglige udvalg efter indstilling fra rådet for de grundlæggende erhvervsuddannelser også kaldet reu det er venstres ønske at opmærksomheden omkring

eux skal øges men det er en væsentlig forudsætning at virksomhederne fortsat skal kunne bakke op om

eux det sker blandt andet ved at understøtte

de nødvendige praktikpladser det fremgår af nogle af høringssvarene at den konkrete udmøntning af

i de nye fælles modeller ikke må udvande erhvervsuddannelserne i

falder opbakningen fra virksomhederne det betyder at

og de gymnasiale fag det bliver nødvendigt at tydeliggøre at

først og fremmest er en erhvervsuddannelse hvor man samtidig opnår relevante studiekompetenceniveauer

problem på baggrund af nogle af høringssvarene frygter venstre at eleverne i

forløbet på de fyrre uger ikke vil være i stand til at opnå både de gymnasiale krav og de faglige krav i erhvervsuddannelsen det skyldes at eleverne skal opfylde højere faglige krav på erhvervsuddannelsens grundforløb hvortil der på den almindelige erhvervsuddannelse er afsat tyve uger

for tyve ugers erhvervsrettet undervisning på erhvervsuddannelsens grundforløb vores oprindelige eux model som blev forhandlet

ugersmodel som forligspartierne ændrede til en

ugersmodel blandt andet efter stort ønske fra arbejdsmarkedets parter men eux modellen passer ikke lige så godt til en

derfor er vi nødt til i udvalgsbehandlingen at drøfte udfordringen med eux det sker sideløbende med at undervisningsministeriet sammen med parterne og erhvervsskolerne arbejder med at finde løsninger på eux udfordringen en løsning kunne være at alle elever senest to uger efter påbegyndelsen af grundforløbets første del skal vælge et bestemt eux forløb det tidlige valg af et bestemt eux forløb efter to uger betyder at eleven og skolen kan disponere over otte og tredive uger til at nå de gymnasiale krav der stilles til det konkrete

og at de uddannelsesspecifikke krav der stilles på erhvervsuddannelser kan

eux elever vi bliver nødt til at sikre at der også kommer flere ordinære praktikpladser det er en fælles udfordring uden nemme løsninger vi har

toogfirstusind elever i gang med et hovedforløb hvilket er rigtig flot men vi har også små seks tusind elever der søger en praktikplads

ministeren at vi må lægge os i selen og finde de rigtige pragmatiske løsninger venstre støtter støtter også at der udarbejdes en ny erhvervsuddannelse for voksne altså elever på fem og tyve år og derover de voksne elever skal gennemføre en

inden eleverne påbegynder en euv kompetencevurderingen foretages på grundlag af dokumentation fra eleven

eventuelt kompetenceafklarende forløb der kan have en varighed på op til

har i sit høringssvar peget på at det vil være mere hensigtsmæssigt at finansieringen af euv uden praktik det såkaldte spor et sker gennem bidraget til veu godtgørelsen modellen vil ikke ændre i regeringens forslag om at virksomhedernes refusionsgrad på den tidligere

hundrede og ti procent med disse få men velvalgte ord bakker venstre fuldt

vi tage hånd om vi skal have flere til at søge vi skal have flere unge til at ville have et fag og vi skal have flere til at gennemføre

håndværkere i vores land og med den her reform

det i fremtiden vi sikrer en lang række ting med det her lovforslag

er alt lige fra at sikre en ny tiende klasses retning sikre at

det mest basale dansk og matematik på plads sikre en styrket faglighed dygtigere lærere sikre at

på erhvervsskolerne i fremtiden i stigende grad kan sikre talentspor og kan tilbyde en mulighed

svendebrevet og faget samtidig med

få studenterbeviset derudover

sikrer vi også at de voksne danskere som

i stigende grad får mulighed for at gå fra at være ufaglært til faglært meget nemmere og hurtigere end det er tilfældet i dag vi skal blive bedre til at anerkende det folk har med i bagagen så vi kan få flere løftet og få papir på det de kan i

er det her en meget meget vigtig reform og jeg

igennem for fuld skrue tre ud af fire vælger nu en gymnasial uddannelse

vil vi om ganske få år være i samme situation som nogle lande

hvilket vil medføre mangel på faguddannet arbejdskraft og det vil være en ulykke allerede nu viser fremskrivninger at der vil være mangel på faguddannet arbejdskraft i løbet af få år

at de praktiske uddannelser atter bliver kernen

med aftalen om erhvervsuddannelserne har vi taget skridt i den rigtige retning men vi havde gerne set at man havde lavet en rigtig reform af hele ungdomsuddannelsessystemet så vi en gang for alle kunne få langt flere til at tage en erhvervs eller en erhvervsgymnasial uddannelse vi er ikke sikre på at erhvervsuddannelsesreformen er nok til at ændre de unges uddannelsesvalg selv om vi håber det men nu har vi i det mindste et godt tilbud til dem til de mange unge der tager på gymnasiet uden at videreuddanne videreuddanne sig bagefter kan vi nu tilbyde et uddannelsesmiljø på erhvervsuddannelsernes grundforløb vi kan sige at de kan tage en erhvervsuddannelse med gymnasial supplering på hf niveau en

kunne videreuddanne sig enten på en erhvervsakademiuddannelse en professionsuddannelse eller sågar på universitetet desuden kan vi fortælle de unge at de med en erhvervsuddannelse har gode chancer for at få et arbejde bagefter fordi der om ganske få år vil være mangel på uddannet arbejdskraft på grund af de små ungdomsårgange så har vi faktisk en erhvervsuddannelse som på mange måder er blevet sværere at gennemføre fra to tusind og fem og fremefter end en gymnasial uddannelse så på den måde hæver vi

eftertragtelsesværdige ved at tage en erhvervsuddannelse vi er selvfølgelig stadig ærgerlige over at vejledningen blev beskåret hvis vi skal have mulighed for at få flere til at tage en erhvervsuddannelse

bør alle elever udfordres en god karakter i folkeskolen skal ikke uden videre føre til et gymnasievalg vi kan godt frygte at besparelserne på vejledningen påvirker de unge så de ikke søger mod en erhvervsuddannelse til gengæld er vi glade for at sosu uddannelserne blev styrket og at produktionsskolerne får en større rolle at spille det er en dyr reform alt i alt koster den tre

to tusind og tyve men allerede fra to tusind og sytten

femten og som skal anvise finansiering af resten erhvervsskolerne og organisationerne har generelt taget godt imod reformen og det er jo godt for de får virkelig travlt med at omsætte loven til hverdagen på erhvervsskolerne i to tusind og femten

bare lige kort fortælle lidt om hvad den egentlig indeholder

jo fint at vi i stedet for tolv indgange har fire hovedområder at vi får klarere adgangskrav med karakteren to og at man godt kan blive optaget hvis man har en praktikaftale med en virksomhed det er jo

mesterlærekontrakt så kan man stadig væk erstatte grundforløbets

bliver styrket den merkantile del bliver ændret så hgen bliver en

den forsvinder jo faktisk der bliver et voksenspor for unge over fem og tyve glimrende der oprettes en

ti altså en tiende klasse for elever der har viljen men måske mangler nogle kvalifikationer til en erhvervsuddannelse

mere lærerstyret undervisning lærere og skoleledere bliver efteruddannet der er mulighed for niveaudeling og talentspor bedre uddannelsesgaranti folkeskoleelever

svageste og det har jeg været inde på var knap så

i dansk folkeparti ser vi frem til udvalgsarbejdet

i folkeskolereformen været inde på hvordan vi kan få flere unge til at få øjnene op for at tage en erhvervsuddannelse det handler om at lave en bedre vejledning hvor man ikke bare taler om de forskellige uddannelser men hvor man rent faktisk bruger dem som en del af uddannelsen og

prøver forskellige job vi skal udbrede vores skillsmesterskaber

at endnu flere folkeskoleelever kan få glæden af at se de allerdygtigste lærlinge være fuldt optaget af det fag som de brænder for og vi skal lave flere produktorienterede prøver som forhåbentlig også smitter af på en undervisning sådan

flere elever ikke bare tænker kloge ting om tingene man rent faktisk også kan lave dem med deres hænder

det der har været det allervigtigste for os radikale i den lov som vi behandler nu

sætter penge af til at ruste lærerne til at lave endnu bedre undervisning derudover skaber vi bedre grundforløb vi målretter de merkantile vi giver mange flere sosuer muligheden for at de overhovedet får et grundforløb og så åbner vi for at mange flere kan tage

åbner vi dørene til videre uddannelse

ikke fordi vi gerne vil have at alle faglærte skal styrte direkte ind på en videregående uddannelse fordi så kommer vi

til at mangle faglærte men det betyder bare noget

når man sidder derhjemme med mor og far og ens venner og vi ved godt at det er dem der har allerstørst indflydelse på hvad det

at vejene er åbne derfor er jeg som radikal rigtig glad for at vi med den her reform åbner for at det bliver langt nemmere at læse videre

succesen for det her lovforslag skal måles på at flere søger ind på en erhvervsuddannelse

sikre at det også lykkes os med de nye

og vi har en fælles opgave sammen med de brancher som har været vant til at tage studenter og så putte en erhvervsuddannelse ovenpå at vi får lavet en supergod kampagne i fællesskab som gør at nogle af de allerdygtigste har lyst til at gå eux vejen

har sparret med undervejs men også alle jer politikere der sidder her i salen fordi det giver jo selvfølgelig en hel del diskussioner

at takke alle de embedsmænd som har været endnu mere på overarbejde end vi har

meget mere om den unge end en karakter kan derfor synes jeg også det giver rigtig god mening at sige at nu har vi indført et snit på to kombineret med en samtale og en prøve på erhvervsuddannelserne og så kan vi lave det samme på

at sende et signal til de unge om at uddannelserne

den faglærte arbejdskraft en solid faglig uddannelse er vejen til et sikkert og stabilt arbejdsliv og derfor skal vi have flere til at gå den vej danmark har brug for faglært arbejdskraft og vores unge har brug for at der er andet end gymnasievejen der betragtes som en fin attraktiv og god ungdomsuddannelse kun på den måde sikrer vi at vi også i fremtiden kan være både et produktions og et vidensamfund der er stort behov for at øge kvaliteten for at gøre erhvervsuddannelser til et naturligt førstevalg for flere unge i reformen sker det gennem flere timer en pædagogisk opkvalificering af lærerne og en bedre kobling mellem skole og praktik erhvervsuddannelserne er i dag er ramt af stort omvalg og frafald som det er i dag er det kun lidt mere end halvdelen af de elever der starter på en erhvervsuddannelse

det arbejde der er nødvendigt for at blive en god faglært og det lægger reformen også op til vi ønsker at forbedre kvaliteten på erhvervsuddannelserne så flere får lyst til at søge den vej og for at tilbyde fremtidens faglærte den bedst mulige uddannelse de sidste mange år har ansøgerantallet til erhvervsskolerne været i frit fald og frafaldet tilsvarende stigende med reformen lægger vi grunden til at vende den udvikling vi må og skal have gjort vores erhvervsuddannelser til en attraktiv uddannelsesvej som danske unge vælger til i første runde frem for at de tager den fordi det er den de kan

indeholder reformen forbedringer på en lang række parametre men en af de vigtigste for sf er at der nu bliver flere muligheder for videreuddannelse når tiden på en erhvervsskole er ovre det kommer konkret til at ske ved at alle erhvervsuddannelsernes linjer skal tilbydes med

endnu et tiltag som vi er meget begejstret for i sf er den nye erhvervsrettede tiende klasse fremover skal kommunerne tilbyde de unge et mere praktisk orienteret tiende klassesforløb men til forskel fra den klassiske tiende klasse får eleverne her mulighed for at opkvalificere deres faglige niveau ud fra en praktisk tilgang og i tæt samarbejde med erhvervsskoler der er selvfølgelig fortsat opmærksomhedspunkter som vi i sf vil følge nøje sådan er det når man laver store og brede reformer produktionsskolernes rolle er central og

vil i sf have fokus på de målrettede forløb der er forudsat i eud aftalen om produktionsskolernes rolle det drejer sig om optag på grundforløb to under de nye adgangsforudsætninger som vi kan vende tilbage til i den videre lovbehandling vi kan også forstå at der uden for borgen er opmærksomhed på nogle udfordringer for barslende elever på det kommunale område

at elever med en uddannelsesaftale med en kommune ikke altid får aftalen forlænget i forbindelse med barsel og dermed ikke er sikret at kunne færdiggøre deres uddannelse det vil vi gerne se om vi kan tage højde for og vi håber at vi vil vende tilbage til det i de kommende uger endelig er vi i sf særdeles optaget af at der skal skaffes flere praktikpladser som vi jo ved fortsat er en mangelvare og det er rigtig skidt for de unge der gerne vil gå den faglige vej men som man kan forstå

mere efteruddannelse mere bevægelse bedre mulighed for videre uddannelse

desværre opvejer disse gode initiativer på ingen måde

dårlige elementer som reformen indfører når vi ikke kan støtte forslaget

er det især fordi reformen ikke medfører en eneste ny praktikplads reformen indfører karakteradgangskrav reformen afskærer firs procent af de unge fra personlig individuel vejledning lærerne finansierer dele af reformen ved at løbe hurtigere reformen forringer enkelte uddannelser hvor den merkantile uddannelse halveres og social og sundhedsuddannelsen samt pædagogisk assistent uddannelsen bliver forringet

lave en reform af erhvervsuddannelsesområdet uden at sikre en eneste ny praktikplads vi skylder ellevetusind praktikpladser til erhvervsskoleeleverne og det kan vi kun imødekomme hvis vi forpligter virksomhederne

ansvar de nye karakteradgangskrav vil udelukke mange motiverede og fagligt dygtige elever fra erhvervsuddannelserne faktisk hele tyve procent vi vil gå glip af rigtig mange dygtige håndværkere og sosu assistenter der findes masser af unge for hvem digtanalyse i folkeskolen ikke var sjovt men som til gengæld er gode til at reparere biler eller har været arbejdsdreng i deres onkels firma det er problematisk at de ikke kan komme ind på en erhvervsuddannelse samtidig er det et alvorligt problem at aftalen sparer på vejledningsområdet og afskærer firs procent af de unge mulighed for personlig individuel vejledning det er et problem for selv om unge mener at de er afklaret skal de stadig udfordres

deres valg af uddannelse især hvis flere skal vælge en erhvervsuddannelse dele af reformen er finansieret af at lærerne skal løbe hurtigere det vil betyde at lærerne får dårligere betingelser for forberedelse og dermed for at sikre kvalitet i undervisningen samtidig bliver deres arbejdsvilkår ringere i enhedslisten støtter vi ikke dette forslag fordi det ikke løser de grundlæggende problemer som erhvervsskolerne oplever manglende praktikpladser og øget frafald samtidig forringes de unges adgang til vejledning og uddannelse og kvaliteten i uddannelserne vil falde vi vil desuden stille en række skriftlige spørgsmål vedrørende lovforslagets implementering

at aftalen ikke er ambitiøs nok

den her aftale er at vi får en bedre

det vil sige at de unge mennesker får mulighed for at koble sig

reformen betyder at man skal have to i dansk og

foretrække at det var en praktikplads der var adgangskravet og at man så

det bureaukrati der ligger i den her reform

herre alex ahrendtsen nævnte er meget meget tyk bunke papirer

skal have fem og fyrre minutters idræt

vi beder alle skoler om at lave differentieret undervisning

fyldt med alt for meget

har været i schweiz for at se på

det er på rigtig mange måder mere velfungerende end

mange af dem der var af sted at de var ret imponerede

hvor lidt frafald der var og der var ingen mangel på praktikpladser og så videre og så videre men alligevel går vi hjem og laver en reform der ser helt anderledes ud og det er jo rigtig ærgerligt

det sted hvor det startede med erhvervsuddannelserne dengang hvor det var virksomhederne der satte dagsordenen og virksomhederne og de unge der lavede en aftale og så lavede man nogle uddannelser ud fra det

danmark og det vil vi meget gerne gøre op med hvis vi virkelig skal have styrket erhvervsuddannelserne der står i den her aftale at der også skal laves et adgangskrav

har et ansvar for at være den boglige ungdomsuddannelse mens erhvervsuddannelserne tilbyder de praktiske praktiske ungdomsuddannelser det er der altså en forskel på

til noget og det synes vi faktisk er uansvarligt

er meget arbejde der pågår og vi kaster os gerne ind i det

bedre end det der var i forvejen men det store arbejde med kvaliteten og opgøret med uddannelsessnobberiet

de skal tage en gymnasial uddannelse hvor risikoen for ledighed faktisk er stor frem for at vælge en faglig uddannelse på en erhvervsskole

det er endt på den måde at så mange vælger gymnasiet og så få vælger erhvervsskolerne dels er

slags lidt misforstået snobberi

at mange unge nok har den tilgang til uddannelse at

om hvad man selv har lyst til og hvad ens kammerater vælger frem for hvor det egentlig er samfundet har brug for at man uddanner sig og hvor der

er altså at der er for mange der egentlig vælger en ungdomsuddannelse de ikke har kompetencerne til

af efterfølgende at det var noget andet de hellere ville have været det betyder igen at mange falder fra eller ender med at måtte tage en en ekstra uddannelse og

samtidig er der også sket det at der har været en opfattelse tror jeg både blandt de unge og deres forældre af at der

er grund til at rose ministeren for

sige vi må gøre noget for at løfte kvaliteten af erhvervsuddannelserne og lave en reform så det bliver mere attraktivt for de unge at vælge erhvervsuddannelserne og vi ved jo som også andre har været inde på at vi får behov for at flere unge tager

uddannelse vi tager et første stort skridt i retning af

til eleverne men også løfte kvaliteten

bliver en stor succes med l en hundrede og fem og halvfems og den aftale vi har

om erhvervsuddannelserne er at vi forenkler strukturen vi gør den mere overskuelig

den også mulighed for at udforme studiekompetencegivende eksamener på alle relevante uddannelser med en

afklaret med om de ønsker at gå den rent faglige vej eller om de ønsker

jeg er meget enig i det som venstres ordfører sagde det er noget vi må

arbejde med under udvalgsbehandlingen uden

mange steder så det er et alternativ for de unge

og det skaber en mere målrettet vej fra ufaglært til faglært

påbegynde en erhvervsuddannelse efter niende klasse laves der nu en særlig erhvervsrettet tiende klasse der kan forberede den unge på et erhvervsuddannelsesforløb vi er ligesom andre af partierne rigtig glade for at der nu bliver indført et adgangskrav på nul to til uddannelsen så man har forudsætningerne for at færdiggøre sit studie

kæmpet for at få indført en varedeklaration på alle en hundrede og syv uddannelser og det har vi kæmpet for fordi vi tror det er meget vigtigt både for de unge og deres forældre at man kan overskue

og hvad man egentlig kan blive hvis man tager den uddannelse ligeledes har det været en konservativ mærkesag at de faglige udvalg skulle kunne stille øgede krav til de studerende når de starter på hovedforløbet det medvirker til højere kvalitet i uddannelsen

samfund at man på mange af erhvervsuddannelserne kræver stærke faglige kompetencer

læse det i høringssvarene

er også vigtigt at man i folkeskolen gør en kæmpe indsats for at informere om de muligheder de unge har og også prøver at gøre op med den lemmingeeffekt der er i at alt for mange bare vælger hvad deres kammerater vælger frem for at vælge efter hvor

evner og interesser er endelig vil jeg også gerne

også under forhandlingerne om erhvervsuddannelserne

den problemstilling at vi har fem tusind elever der

årig hg og de skal slås om de samme praktikpladser jeg håber på at det er noget af det vi måske under udvalgsbehandlingen kan brodere på så vi sikrer at de fleste af de elever ender med at stå med en læreplads for det er jo helt afgørende grundlæggende er

er en ganske bred aftale og godt

vi laver uddannelsespolitik at

at planlægge de bedst mulige forløb for vores unge og for vores voksne

står bag aftalen med stolthed har præsenteret både det lange grundforløb for de unge de bedre muligheder for talentspor eux

voksen at gå fra ufaglært til faglært

men bare sige tak for at det jo afspejler at vi har haft et rigtig konstruktivt forløb partierne imellem

tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter

store værdier der er i vores erhvervsuddannelser

uanset om det er sosu om det er industrioperatør

pædagogisk assistent om det er tømrer murer hele den vifte af en hundrede og syv erhvervsuddannelser vi har

kommer ud på en arbejdsplads og prøver det i praksis og får al

de lande som uddanner rigtig dygtige faglærte så dygtige at langt de fleste også får et job bagefter det vi så supplerer erhvervsuddannelserne med i danmark er endnu bedre muligheder for efteruddannelse og videreuddannelse for det betyder selvfølgelig noget for den unge at når man vælger en

skal man kunne se at den åbner en verden af muligheder

for

man faktisk når man er færdig med sin erhvervsuddannelse

det jo i virkeligheden alene men også vigtigt en adgangsbillet til at kunne gå i gang med en videregående uddannelse vi giver så nogle muligheder for at man

få en dobbelteksamen med sig så man både

løfte kvalitetsniveauet på erhvervsuddannelserne er adgangskrav

fra grundskolen og så chancen for at man gennemfører en god erhvervsuddannelse

for at komme ind på en erhvervsuddannelse

det gør altså en forskel uanset om man skal være smed

til gengæld også at med den forstærkede uddannelsesgaranti som også ligger i

at man optagelsesprøve eller hvis man har en læreplads

det er den praktikpladsaftale vi lavede for et års tid siden hvor der nu er etableret praktikcentre

selvfølgelig betyder det da noget når man skal vælge en erhvervsuddannelse at man kan se for sig

kan gennemføre med skolepraktik vi håber selvfølgelig at man har mulighed for at få en

hvor man med endnu bedre praktik i de nye skolepraktikcentre rent faktisk kan få en pakke måske med flere virksomheder med noget skolepraktik

som hvis man er ude i en virksomhed

muligheder der har været

også fra erhvervsskolerne som jo har en masse erfaringer som de

vi kan også se i høringssvarene at erhvervsuddannelsesreformen er faldet på et tørt sted

et kvalitetsløft til de mange dygtige undervisere der er der uanset om de underviser i de fagfaglige fag eller om de underviser i de almene fag så er der jo et gedigent kompetenceløft fordi man selvfølgelig altid har brug for at de nyeste pædagogiske metoder men også i forhold til det fag

som det fundament der gør at vores børn oplever hele viften af veje man kan vælge efter en folkeskole og som nu også bliver styrket af at vi løfter skills

hvor vi kan vise de dygtige håndværksfag vi har i de konkurrencer der er danmarksmesterskaber hvor vi

at vi har rigtig gode erhvervsuddannelser

et løft af mulighederne for unge der vælger en erhvervsuddannelse

de mange ufaglærte voksne på arbejdsmarkedet som

relevant arbejdserfaring og det skal kunne tælle man har typisk også taget kurser inden for det voksen og efteruddannelsessystem vi har

det skal kunne tælle og det betyder at man med den merit på kortere tid kan få en faglært uddannelse på samme høje niveau som andre

rigtig rigtig vigtig indsats for de unge og voksne vi gerne vil have vælger en faglært uddannelse fordi vi har brug for mange flere faglærte

at at få lidt mindre i løn som man gør i tyskland og så få den erfaring end at blive i danmark og ikke få

grund til at der er ledige praktikpladser i tyskland

unge i tyskland der har lyst til at vælge

virksomhed i danmark

afspejles så også i lærlingelønningerne som

men er lidt højere end de er i tyskland

og har ønsket om at komme i praktik i en virksomhed synes jeg man skal kigge rundtomkring og unge til at vælge skolepraktikvejen for

heller ikke det samme som man gør på en lærlingeløn der er ydelsen også lidt lavere

relativt mange som står uden en praktikplads

vælger skolepraktikken fra så jeg vil egentlig opfordre dem til at vælge en skolepraktikvej så de bliver

forhandlingen er

de nødvendige personlige sociale eller faglige kompetencer som kræves for at tage en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse for også her gælder det at vores unge

vi sender igennem vores uddannelsessystem skal have den nødvendige motivation og de nødvendige kompetencer for at komme igennem hele uddannelsen med et rimeligt resultat uddannelsen er delt

af hver en halv års varighed for unge der påbegynder uddannelsen i direkte forlængelse af niende eller tiende klasse vil uddannelsen som udgangspunkt have en varighed på en

to år for unge der ikke påbegynder uddannelsen i direkte forlængelse af niende eller tiende klasse vil uddannelsen kun kunne have en varighed på

to år afhængigt af den unges eventuelle kompetencer fra tidligere uddannelse og beskæftigelse elever der gennemfører uddannelsen opnår betegnelsen erhvervsassistent inden for et nærmere bestemt erhvervstema

efter forslaget ske ske gennem lokale institutionssamarbejder med henblik på at kombinere forskellige institutionstypers uddannelsestilbud med fag der udvikles til uddannelsen institutionssamarbejdet skal

virksomheder organisationer og foreninger i lokalområdet med henblik på at eleverne opnår den rette erhvervstræning uddannelsen er blevet til under forårets forhandlinger om erhvervsskolerne og der er blevet krydset klinger i ministerens mødelokale jeg tror vi har fundet et rimeligt tilbud til unge der ikke lige har forudsætningerne

at påbegynde en eller anden form for ungdomsuddannelse og det er venstres håb at de institutioner der i dag tager denne gruppe under vingerne aktivt vil gå ind i samarbejdet og bringe al den

ude i landet har der været en del bekymring over at der kun påregnes en femten til tyve dækningsområder man var simpelt hen bange for at der ikke ville være de tilbud til de unge i den enkelte kommune

behov for derfor er det tanken at uddannelsen ikke alene placeres ét sted i et uddannelsesområde

der oprettes hold placeret i forskellige lokalområder inden for udbudsområdet derfor er det også et krav at det enkelte uddannelsestilbud skal være relevant for det lokale arbejdsmarked og at institutionerne skal yde et opsøgende arbejde blandt lokale virksomheder og institutioner i forbindelse med tildeling af udbud vil der være kriterier for hvordan institutionsarbejderne vælges

den første januar to tusind og femten og ophæves automatisk den enogtredivete juli to tusind og en og tyve eleverne vil kunne påbegynde uddannelsen i perioden fra den første august to tusind og femten til og med den enogtredivete januar to tusind og en og tyve lovens virkning bevares med hensyn til færdiggørelse af uddannelse som er påbegyndt før den første februar to tusind og en og tyve undervisningsministeriet vil vil evaluere uddannelsen tre år efter første optag og igen efter fem år evalueringen tilkobles følgeforskning med henblik på at vurdere om uddannelsen har

om der er behov for at justere rammerne for tilrettelæggelse af uddannelsen

matematik når man starter på en ungdomsuddannelse

som vi netop behandlede for et øjeblik siden men samtidig

er det også rigtig vigtigt at så mange unge som overhovedet muligt kommer om bord på uddannelsesvognen og får kompetencer så de kan klare sig på fremtidens arbejdsmarked når vi med den ene hånd indfører adgangsforudsætninger til vores ungdomsuddannelser

skal vi som ansvarlige politikere også med den anden hånd sikre

er alternative tilbud til den her gruppe af unge der er forskellige tilbud i dag en lang række ting eksempelvis produktionsskolerne der kan være med til at løfte de unge mennesker så de får deres to tal og kan komme ind på drømmeuddannelsen

et yderligere tilbud og det er det vi behandler her socialdemokraterne støtter

var blevet afprøvet produktionsskolerne har jo om nogen erfaringen med de unge

et arbejde eller en uddannelse vi endte som bekendt med den nuværende udformning og det var afgørende for dansk folkeparti at ordningen ikke blev permanent før vi havde evalueret uddannelsen som da også udløber i to tusind og en og tyve hvorefter folketinget skal beslutte sig for om den skal

med den nye kombinerede ungdomsuddannelse har vi så endnu en uddannelse til unge ved siden af produktionsskoler tamu daghøjskoler frie fagskoler efterskoler eud ti

og folkehøjskoler der alle gerne vil tage sig af de unge der af den ene eller den anden grund har svært ved at tage et arbejde eller begynde på en

de fleste af disse tilbud får da også mulighed for at samarbejde om at lave nogle forløb til gavn for de unge i dansk folkeparti er vi enige i at der skal være tilbud til de unge som ikke ville kunne begynde på en erhvervsuddannelse efter de skærpede adgangskrav bliver indført om svaret er den kombinerede ungdomsuddannelse vil vi først finde ud af om nogle år i miljøet er man ikke helt overbevist og dansk folkeparti vil da også se frem til den første evaluering om

med at droppe ud men når vi nu sætter adgangsforudsætningerne

to i dansk og matematik kombineret med at man kan komme til en optagelsessamtale og en prøve så betyder altså at det bliver sværere at komme ind og det giver jo os politikere et ansvar for at der også er et tilbud til dem der ikke kan komme ind og der er den kombinerede ungdomsuddannelse en vigtig del af svaret der er tre ting som har været helt afgørende for mig og for radikale venstre i forhandlingerne for det første

forskellige uddannelsesinstitutioner har i årevis ønsket sig at vi åbnede op for at det blev nemmere at stykke

når man er afregnet forskellige steder fra kan det være svært det til at gå op

har fra fleksforsøgene i

vi faktisk får lov til ude på institutionerne at lave forløb i fællesskab i en samlet uddannelse

skulle sigte på at eleverne skulle i beskæftigelse men også

til videre uddannelse

den unge ikke er uddannelsesparat når

starter men det siger måske mere om den skoletilgang som eleven har været udsat for

at elever blomstrer op når de bliver mødt med en anden tilgang

i hvert fald nogle fantastiske eksempler at bygge videre på for det tredje

har det været vigtigt for mig og for radikale venstre at sikre at vi har et ordentligt taxameter det er jo lidt træls når uddannelsespolitik ender med at handle om økonomi men alligevel har det været en ting som jeg har brugt meget krudt på for det er klart at når vi har gode ambitioner om at højskoler

daghøjskoler og produktionsskoler skal indgå som en del af den kombinerede ungdomsuddannelse så skal taxameteret selvfølgelig også afspejle det for havde taxameteret været meget lavere

derfor undrer det mig egentlig også lidt at mange af vores diskussioner har handlet om økonomi for det er jo ikke dyrere at en elev går på den kombinerede ungdomsuddannelse

det koster at have en elev på produktionsskolen fordi vi lige netop har gjort os umage med at lægge taxameteret på det samme niveau radikale venstre

er løbet under broen siden da men det er glædeligt at vi nu her i folketinget skal førstebehandle et lovforslag om en sådan uddannelse for der er et stort behov for den i dag har vi ikke de rigtige uddannelsestilbud til alle unge det kan vi jo se ved at der er så mange der

en uddannelse eller får fodfæste på arbejdsmarkedet og derfor er der brug for at tænke nyt med erhvervsuddannelsesreformen kommer vi forhåbentlig til at flytte meget om på de unges uddannelsesvalg det er derfor også helt afgørende at der bliver et bedre tilbud til de unge som det uddannelsessystem vi har i dag ikke formår at passe til det er jo sådan

en eller anden grund ikke passer helt ind i de forudsætninger som systemets firkantede kasser lægger op til derfor er der behov for en uddannelse som på samme tid opfylder to formål for det første at den fører de unge trygt gennem en uddannelse der er tale om unge der har det svært med skolegang af forskellige årsager

skal uddannelsen give de unge kompetencer til at komme videre i livet og det er også afgørende for sf jeg nævnte i begyndelsen at det er ni år siden at den daværende opposition første gang

et forslag om en fleksibel ungdomsuddannelse det er gjort yderligere et par gange siden for problemet har til stadighed været der i de debatter vi har haft de sidste mange år har omdrejningspunktet især været at vi skulle rette op på manglerne i det nuværende net af tilbud til de unge uddannelsessystemet til de unge der er i målgruppen for den kombinerede ungdomsuddannelse er for det første begrænset af en manglende institutionel forankring

ord en risiko for at den unge risikerer at ryge rundt mellem forskellige systemer og skal forholde sig til mange forskellige voksne for det andet har de nuværende individuelle uddannelsesforløb ikke et officielt samlende navn

markedsføre som en attraktiv og kompetencegivende uddannelsesvej

brug for en fast ramme sammen med andre unge og voksne der er med i hele

det er de behov som den nye kombinerede ungdomsuddannelse skal dække vi lægger i sf desuden vægt på at denne uddannelse ud over at være erhvervsrettet også giver rammen for at de unge får udviklet de nødvendige kompetencer til at vælge en af de øvrige erhvervsuddannelser som den samlede reform er med til at skabe nye og bedre rammer for vi har et vigtigt opmærksomhedspunkt som vi gerne vil kunne vende tilbage til i udvalgsarbejdet nemlig produktionsskolernes centrale rolle som koordinerende udbydere af den kombinerede ungdomsuddannelse sådan som

aftalen det står ikke helt så klart i selve

vil vi gerne om vi sammen kan følge op det på efter denne førstebehandling

loven er en af de få der har en indbygget ophørsdato fra to tusind og en og tyve bliver det ikke længere muligt at optage elever på uddannelsen og så udløber ideen med loven i samme takt som de sidste elever bliver færdige i to

lave sådan en de facto solnedgangsklausul er ikke en blomst der er groet i sfs have men men det lyspunkt der er ved denne ordning er dog at det giver aftalekredsen en oplagt anledning til en meget grundig politisk diskussion af hvilket uddannelsestilbud vi vil give den gruppe unge som den kombinerede ungdomsuddannelse er tiltænkt og vel ikke bare en anledning til

diskutere det men simpelt hen en politisk forpligtelse og det er jo endnu bedre

som sf vil have i det løbende arbejde med at følge og evaluere på denne

erhvervsuddannelsesreform selv om vi i sf har måttet bøje os på nogle punkter i kompromisets navn

vi tilfredse med den uddannelse vi nu tager endnu et skridt

forslag herom for der mangler en fleksibel uddannelse til de unge der ikke trives inden for de ordinære uddannelsesrammer samfundets uddannelser er indrettet meget firkantet med meget høje og præcise krav

hvordan hvornår og især hvor hurtigt

trives inden for og derfor skal unge kunne tage en uddannelse på en mere fleksibel måde men vi oplever dette forslag som endnu en firkantet kasse som de unge der ikke passer ned i de andre kasser skal passe ned i en naiv forestilling og spørgsmålet er om det ikke ville være bedre at styrke de eksisterende tilbud på området

stuen som har erfaringer og kompetencer på området frem for at forsøge sig med endnu en firkantet kasse der ikke passer til de unge i enhedslisten mener vi at de grundlæggende problemer med denne uddannelse er

vores vurdering at flere unge har behov for et fleksibelt tilbud at målgruppen bør være bredere og at de unge skal kunne gå på uddannelsen i mere end to år hvis de har behov

det problematisk at uddannelsen introducerer en ny stillingsbeskrivelse erhvervsassistent som der hverken er et arbejdsmarked

altså ingen mulighed for dagpenge for det tredje er

for ensporede selvfølgelig skal en fleksibel ungdomsuddannelse klæde unge på til arbejdsmarkedet men en sådan uddannelse skal altså give mulighed for at tage en ordinær ungdomsuddannelse på fleksibel vis blandt andet gennem mere tid mere voksenkontakt mere støtte på denne måde skal uddannelsen åbne nye veje for de unge i forhold til videre uddannelse på både ordinære ungdomsuddannelser og videregående uddannelser den nye uddannelse afspejler at de organisationer der kender området bedst ikke har fået mulighed for at definere hvad det er for et behov der skal imødekommes og hvordan denne løsning kan se ud det ser vi også i høringssvarene hvor kvalificerede organisationers input kun sjældent giver anledning til ændringer i enhedslisten kan vi ikke støtte dette forslag det skyldes især at forslaget reelt ikke er en fleksibel mulighed for netop de unge der har brug for fleksibilitet

endnu et tilbud til de unge der kommer ud af folkeskolen med

andel ud af folkeskolen som faktisk hverken kan læse skrive eller regne og det er

burde være nødvendigt med med sådan et uddannelsestilbud som kan rette op på at folkeskolen svigter

til de unge det burde være sådan man kom ud af niende klasse var

gå ned og og få et job på et lager i en tømmerhandel inden

i danmark har så højt et skattetryk

for at nå det løntrin der er ganske mange der ikke kan

det er ulykkeligt at vi har indrettet vores samfund på en måde der betyder at

en brik vi forsøger at proppe ind et sted fordi tingene ikke hænger sammen der skal nogle anderledes reformer til for at rette op på det

nu er det det vi gør for ikke at lade de unge

ungdomsuddannelse er jo den at regeringen dengang den var i opposition havde et forslag om en fleksuddannelse der til forveksling lignede den fri ungdomsuddannelse for dem der kan huske den

masse frihed til de her unge mennesker det man bare kunne se helt klart var at de unge man gerne ville

nødt til at erkende når man kiggede på den fri ungdomsuddannelse det gjorde de ikke fordi de unge mennesker som har et meget kort uddannelsessigte og som har svært ved at orientere sig

det kan de ikke finde vej i og det er ikke at hjælpe dem at tilbyde dem noget der er meget kombineret og meget fleksibelt hvis man vil hjælpe de unge mennesker

nogle faglige rammer som er gennemskuelige og som

ruster dem til at kunne begå sig på arbejdsmarkedet bagefter

i liberal alliance også en arbejdsmarkedsuddannelse altså en kort ungdomsuddannelse som var meget struktureret hvor man rettede op på de dansk og matematikkundskaber som

fik moduler som pegede ud mod ufaglærte job hvor man kunne se der var jobåbninger

er ikke særlig velegnet til den målgruppe vi kigger på her der er

meget usikkerhed i den der er også nogle

hvad lige præcis den her gruppe

mennesker kan gå ud og få job inden for så jeg mener altså at

vi desværre ikke helt kommer i mål vi løser ikke rigtig opgaven

men det er altså blevet for kombineret og

ærgerligt jeg håber vi får rettet op på det og får lavet en klarere ramme for

for mange af de unge og det kan også blive dyrt

vi havde nogle gode forhandlinger om erhvervsuddannelserne og det her var noget der betød rigtig meget for regeringspartierne de

også på mål for at vi nu starter det her forsøg op der

blive udbudt ti erhvervstemaer og landet vil blive inddelt i en række geografiske dækningsområder der skal sikre at tilbuddet dækker hele landet meningen er altså at man kombinerer forskellige typer uddannelser og gør det fleksibelt i forhold til de unge med hensyn til varighed det maksimale optag er

procent af en ungdomsårgang det er et eksperiment vi starter på og noget af det som jeg

man tænker i hvordan produktionsskolerne

jeg vil bare her understrege at det i hvert fald for os

får en sikkerhed for at produktionsskolerne kommer ind og spiller en rolle for jeg tror

være med til at løfte ganske meget i forhold til den her

af unge der bliver lavet en evaluering både efter tre år og fem år og selv om vi altså har den her skepsis

følge og se på hvad udbyttet

skepsis støtter vi lovforslaget det er en del af en aftale og så må vi jo så afvente og se på hvad der kommer ud

som af forskellige grunde ikke kan det der skal til for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse

også en række forskellige man kan sige alternative uddannelsesveje

eksempel at kunne starte på en erhvervsuddannelse

som er en meget praktisk vej ud i en virksomhed

vi har forskellige typer af enkeltfag alt efter hvilken alder man har og hvad man måtte mangle

at vi sikrer os at der rundt omkring i landet er hele viften af uddannelser

får halve uddannelser eller få kompetencer men

det forløb de kommer igennem den ramme har manglet og det er den vi får etableret med den kombinerede ungdomsuddannelse det betyder også at vi giver en gruppe unge en chance for

vi måske desværre ser alt for meget

i aftalekredsen har gjort os umage med

i forhold til den her målgruppe

hvad er deres videre vej typisk vil de være

kan det der skal til for at gå i gang med en ungdomsuddannelse

typer af uddannelsesveje i dag det det står og falder med er at de er gode til at samarbejde derfor synes jeg at

ja vi vil have at der skal være det her tilbud til vores unge

der er garantiskoler og der er andre typer af uddannelsessamarbejder

de unge starter på en ungdomsuddannelse falder ud

hvis vi kombinerer den her pakke til dig sammen

har du en langt bedre chance for at komme igennem det

ungdomsuddannelse og jeg er sikker på at

med hinanden og dem der

produktionsskolerne

sammen med råd for børns læring og erhvervsuddannelsesrådet også kaldet reu vil det nye råd skabe grundlag for en styrket og målrettet rådgivning på grundskole og ungdomsuddannelsesområdet som kan være med til at understøtte de store reformer som vi nu

tak for

det er der brug for hvis uddannelserne skal leve op til deres fulde potentiale rådet for ungdomsuddannelser skal imidlertid ikke kun fremtidssikre erhvervsuddannelserne det skal fremtidssikre hele

ungdomsuddannelsessystemet ved hjælp af tværgående arbejde og tværgående rådgivning

de fælles udfordringer og for sf er en ligestilling af ungdomsuddannelserne fuldstændig centralt et råd der fokuserer på tværgående udfordringer og rådgivning for alle ungdomsuddannelser vidner om en sådan ligestilling og en forståelse for at de forskellige ungdomsuddannelser ikke blot kan anskues som autonome enheder men bør samtænkes for at skabe det bedst mulige ungdomsuddannelsessystem

og her må ministeren meget gerne forholde sig til hvorfor de tilsyneladende ikke skal sidde med i rådet

den henseende vigtigt at vi løbende følger op på om rådet er

sammensat i forhold til at repræsentere så stort et område det giver for os at se god mening at samle interessenterne for det er en fælles opgave at sikre at flere får en ungdomsuddannelse at der er lige adgang til uddannelserne og at vi bryder med den negative sociale arv derfor støtter enhedslisten

skal udviske profilerne på ungdomsuddannelserne

se hvordan de kan give værdi til hinanden på forskellige leder og kanter

flere begynder at etablere campus netop for at man kan samarbejde og skabe et stærkt ungdomsuddannelsesmiljø og få endnu flere unge til

til enhedslistens spørgsmål i forhold til uu

er en interessent det er en kommunal enhed som

står for vejledningen og det er grunden til at de ikke er repræsenteret selvstændigt i det repræsentantskab der ligger bag rådet så

få oplyst hvor mange strafpoint et fartøj har fået for alvorlige overtrædelser og 2 at danske fiskere med et fartøj på tolv

eller derover får mulighed for at sejle fra kajen med en manuel logbog i papirform som midlertidig løsning hvis den elektroniske logbog svigter forudsat at fejlen indrapporteres til myndighederne inden afgang fra kajen den pågældende dag fiskeren skal inden næste afrejse fra havnen

og fremmest sige tak til forslagsstillerne for at tænke med og bidrage med ideer til hvordan vi kan sikre gode enkle og fleksible regler for fiskerne jeg må dog samtidig sige at jeg er en smule forundret over dette beslutningsforslag for begge forslags vedkommende er der som jeg forstår det

der er derfor ikke noget behov for at gennemføre forenkling af reglerne jeg ser derfor frem til at forslagsstillerne nærmere uddyber hvilke forenklinger forenklinger af reglerne der vil gøre hverdagen nemmere for fiskerne lad mig dog først ridse situationen op som den er

oplysning om strafpoint er det naturerhvervsstyrelsen der administrerer sanktionsordningen med tildeling af point allerede i dag oplyser naturerhvervsstyrelsen ejeren af et fiskefartøj om det antal point som et fartøj er tildelt som følge af alvorlige overtrædelser af den fælles fiskeripolitik denne oplysning får ejeren skriftligt i forbindelse med den administrative sagsbehandling hvor der træffes afgørelse om tildeling af point

er første gang at en ejer af et fartøj får point for en overtrædelse af reglerne vil ejeren blive oplyst både om det aktuelle tildelte antal point

ejeren oplyses endvidere om forældelsesreglerne for pointene og ejeren får oplyst på hvilken dato de tildelte point bortfalder som følge af forældelsen skulle fartøjets ejer være i tvivl om antallet af point der er bundet til fartøjet kan ejeren til enhver tid henvende sig til naturerhvervsstyrelsen og få en skriftlig erklæring om antallet

for en skriftlig erklæring er sjældent mere end en dag

det vil især være relevant i en situation hvor ejeren påtænker at sælge sit fartøj da pointsystemet fungerer således at pointene følger med fartøjet over til en ny køber naturerhvervsstyrelsen er i øvrigt forpligtet til at afgive disse oplysninger til ejeren i henhold til eu lovgivningen jeg har derfor svært ved at se

gøres mere gennemskueligt for en ejer af et fiskefartøj der har fået tildelt point for så vidt angår forslagets andet punkt muligheden for at tage på fiskeri og registrere fangsten i en papirlogbog i de tilfælde hvor fartøjets elektroniske logbog ikke fungerer har jeg også svært ved at se hvad det er for en forenkling af reglerne der skal gøre det nemmere at være fisker lad mig indledningsvis nævne at reglerne om kontrol med fiskeri er ganske detaljerede og da hovedparten af kontrolreglerne er fælles eu regler herunder logbogsreglerne er der klare grænser for danmarks muligheder for at gennemføre regelændringer regelændringer på dette punkt det forhindrer naturligvis ikke at vi fra dansk side skal arbejde for en forenkling af reglerne på eu niveau hvilket også sker så ofte som muligt blandt andet i forbindelse med gennemførelsen af den ny fælles fiskeripolitik med et forbud mod discard af fisk i dag er det sådan at et fiskefartøj med en længde over tolv

logbog om bord inden fartøjet tager på fiskeri det hænder at elektronikken svigter og at fejlen ikke kan nå at blive udbedret inden fiskeren ønsker at tage på sin næste fangstrejse i de tilfælde kan den kontrollerende myndighed altså naturerhvervsstyrelsen give tilladelse til fiskeri på betingelse af at

via skibets radio eller mobiltelefon naturerhvervsstyrelsen modtager jævnligt ansøgninger af den omtalte slags som oftest sker der det at en fisker på vej ud af havnen konstaterer at den elektroniske logbog ikke fungerer i disse tilfælde skal de ansvarlige myndigheder kontaktes og i nogle tilfælde kan problemet løses på stedet kan fiskeren ikke få liv i sin elektroniske logbog logbog vil myndighederne i langt langt de fleste tilfælde give fiskeren tilladelse til at fortsætte sin fangstrejse hvis fiskeren i stedet registrerer sin fangst i en papirlogbog og dagligt afsender

og i sådanne tilfælde gives der ikke tilladelse den manglende satellitovervågningsenhed vil betyde at fartøjet fisker helt uden overvågning forslagsstillerne har formuleret deres forslag således at en fisker bør kunne nøjes med at indrapportere fejlen på den elektroniske logbog før afgang altså en form for ensidig underretning

for at få en tilladelse dette forslag vil imidlertid ikke være foreneligt med de gældende eu regler der forudsætter en egentlig tilladelse fra kontrolmyndigheden før fartøjet kan forlade havnen med et defekt system i praksis er forskellen dog ubetydelig da tilladelsen meddeles mundtligt ved telefonisk kontakt til naturerhvervsstyrelsens fiskeri moniterings center der er døgnbemandet året rundt hvis jeg afslutningsvis skal opsummere

reelt grundlag for den ønskede forenkling af reglerne om point i forbindelse med forslagets første del i forhold til forslagets anden del er de gældende eu regler til hinder for at en fisker med en defekt e log tager på fangstrejse uden forudgående accept fra kontrolmyndighederne en sådan accept gives imidlertid stort set altid regeringen kan af de nævnte årsager ikke støtte beslutningsforslaget jeg ser frem til udvalgsbehandlingen hvor jeg

eksisterer jo allerede naturligvis skal en eventuel køber af et fartøj have den fulde information om fartøjet og dets fortrin og

minusser et minus kan være i form af

tildelte strafpoint for alvorlige tilsidesættelser af vilkårene for fiskeri personligt finder jeg det underligt at fartøjet på en eller anden måde skal gøres skyldigt i overtrædelser

de mennesker der fører fartøjet der begår overtrædelserne det kan naturligvis gøres gældende

har været nødvendigt at tilsidesætte regler for at fange fisk

køber kan få oplyst eventuelle strafpoint hvis denne oplysningspligt ikke havde været gældende i dag

er allerede en realitet i dag anden del af forslaget

om at give fiskerne mulighed for at afvige standardprocedurer ved anløb af havn med last

papir og blyant for at opfylde forpligtelsen til at orientere myndighederne om fangsten og dens sammensætning

heldigvis har lovgiverne været ude med rettidig omhu for at sikre at fiskerne har en solid værktøjskasse til at håndtere

der afviger fra dagligdagen socialdemokraterne kan således ikke støtte forslag nummer b fem og halvfems og vi er dybt

af reglerne den anden forenkling består i at danske fiskere med et fartøj på tolv

eller derover får mulighed for at sejle fra kaj med en manuel logbog i særlige situationer her skal forstås at det noteres på papir selvfølgelig

midlertidig løsning hvis den elektroniske logbog svigter det vil spare den enkelte fisker for tid samtidig med at fiskeren ikke længere som tilfældet er i dag risikerer at miste en fangstdag hvis en fejl i den elektroniske logbog opstår tidligt om morgenen hvor det er vanskeligt at få it support og det er det desværre mange steder i danmark dansk folkeparti håber at andre partier her i folketinget vil være med og være positive

især når der ikke sættes andet over styr

handler det om at vi ikke kan se at forslaget i praksis forenkler reglerne i forhold til det fremsatte findes der allerede løsninger der imødekommer de problemstillinger som forslagsstillerne ridser op som ministeren netop har redegjort for

både når pointene uddeles

anmodning der måtte være i forbindelse med et salg det betyder at man allerede

altså ingen forenkling her

ligeledes redegjorde ministeren for det i dag er muligt at få tilladelse til fiskeri hvis det elektroniske logudstyr er defekt på den betingelse at det er bragt i orden

der tilmed nogle meget fornuftige eu regler som sikrer at man ikke kan forlade en havn med defekt udstyr uden tilladelse når man vil forenkle regler

og hvor hverdagen i erhvervet er administrativt tung eller unødig bøvlet det mener vi ikke er tilfældet her og vi ser ikke at forslaget i praksis forenkler reglerne

et fartøj har fået for alvorlige overtrædelser sådan som det også

forstå at det allerede er muligt for ejeren gennem naturerhvervsstyrelsen at få oplyst hvor mange strafpoint et fartøj har fået tildelt styrelsen er pålagt at afgive oplysningerne i medfør af eu reglerne flere muligheder for for eksempel netadgang

vil give problemer i forhold til beskyttelse af data men det er tilsyneladende også et meget begrænset antal fiskere der efterlyser den mulighed man ønsker også at regeringen skal give danske fiskere med et fartøj på tolv

eller mere mulighed for at sejle fra kaj med en manuel logbog i papirform som en midlertidig løsning hvis den elektroniske logbog svigter forudsat at fejlen indrapporteres til myndighederne inden afgang fra kajen den pågældende dag fiskeren skal inden næste afrejse fra havnen have bragt den elektroniske logbog i orden også her

elektroniske logbog kan man sejle ud forudsat at man løbende indsender de relevante data til styrelsen via mobil eller via skibets radio det aktuelle forslag lægger op til at fiskeren ensidigt skal kunne underrette myndighederne modsat aktivt at skulle

tilladelse og det går ikke en sådan yderligere lempelse vil også være imod gældende eu regler her kunne man godt være lidt spydig over for de borgerliges for tiden oprørske position i forhold til eu lovgivning som man selv har været med til at godkende men det er heldigvis helt unødigt da den nuværende praksis er så fleksibel at det allerede i dag er muligt gennem naturerhvervsstyrelsen at få tilladelse til at føre en manuel log i tilfælde af nedbrud gennem henvendelser gennem henvendelser til døgnbemandet telefon året rundt og fire og firs af syv og firs henvendelser har til dato medført tilladelse til

arbejde langt mere besværligt og tidkrævende end nødvendigt

at den enkelte fisker kan risikere at blive ramt økonomisk af de uigennemskuelige regler der i dag er på området liberal alliance ønsker derfor sammen med venstre konservative og dansk folkeparti at give en hjælpende og omkostningsfri hånd til fiskerierhvervet det vil vi for det første gøre ved at skabe gennemskuelighed i det eu system der i dag er for fartøjer

på ministeren at det allerede er tilfældet men det er ikke noget branchen er klar over så derfor

der åbenbart et oplysningsarbejde for det andet vil vi lempe reglerne for den elektroniske logbog i dag er det sådan at fartøjer på tolv

eller derover kun må sejle fra kaj hvis den elektroniske logbog er udfyldt

uheldet er ude og teknikken svigter risikerer fiskerne at miste en fangstdag for det er sjældent muligt at få it hjælp så tidligt om morgenen med dette forslag giver vi disse fiskere mulighed for at sejle af sted med den manuelle logbog og så blot indrapportere i den elektroniske logbog inden næste fangstdag

gøre arbejdet lettere for fiskerne men også spare dem for en masse bureaukratisk tidsspild det er afgørende for vores erhvervsliv at vi mindsker bureaukratiet og med dette forslag bliver de gældende regler for erhvervelsen af et fiskerfartøj mere gennemskuelige derfor er liberal alliance som medforslagsstillere

det administrative bøvl forslaget her har

gøre det nemmere forud for erhvervelsen af et fartøj for fiskere

få adgang til de strafpoint som måtte være registreret i naturerhvervsstyrelsen for det enkelte fartøj ifølge ministeren er det ikke noget problem der skulle

man bare erhverver og så er det løst vi har desværre hørt

vi ad den vej få afklaret den problemstilling

hvert fald helt afgørende at man kender til det den anden

give mulighed for at en fisker

elektroniske logbog svigter får mulighed for at føre en manuel logbog som en midlertidig løsning

til myndighederne at at

har været ude at fiske og har benyttet sig af en manuel

nogle af ordførerne fra regeringspartierne har sagt og deres argument har været at man

at man har fået tilladelse til det og det betyder at man

ok det betyder altså for den enkelte fiskers vedkommende en masse bøvl for man kommer jo til at vente noget tid

det kan jo gå i stykker i løbet af natten og så står man altså

ud at fiske til man har fået den tilladelse derfor er vores forslag

at man får den her mulighed for at lave en manuel registrering i stedet for nogle vil sige

til det er mit spørgsmål hvordan i alverden det skal kunne misbruges

kommer ind til kajen

får lov til at sejle ud fra morgenstunden sammen med de andre fiskere og få hentet sin fangst

jeg har tjekket op på det mens vi har haft debatten for at høre om

det derfor håber vi selvfølgelig på under udvalgsbehandlingen

elektronikken fejler det handler nemlig ikke om at vi vil fravige princippet om at man skal føre logbog det skal man men det handler om at en fisker ikke skal vente tre otte timer

aktioner og til hvordan fiskene bliver landet

med beslutningsforslaget at

som det også er nævnt at den første del af

hvert fald en opgave i forhold til at videreformidle mulighederne for at få oplyst point i forbindelse med en handel det glæder vi os over og vi kan selvfølgelig få det endeligt afklaret i forbindelse med udvalgsarbejdet så det ikke er noget problem det der så til gengæld undrer venstre meget er at regeringen

sf og enhedslisten som så ikke har været her men det må vi afvente

at den anden del

ønsker at fiskerne skal gå glip af en havdag på grund af tekniske udfordringer hvis nu elektronikken svigter eller driller klokken meget tidligt om morgenen hvor fiskerne tager på vandet

meget uheldigt at man skal ind og søge om tilladelse for at

er om man skal indrapportere det eller om man skal ansøge om det tager man af sted meget tidligt

ikke muligt at undgå at gå glip af en

bureaukratisk arbejde i forhold til at indrapportere så det er jo ikke noget der gør det nemmere men man

foreslået ting her fra folketingets talerstol som var omkostningsneutrale for staten for at fremme

vi har tidligere i dag og de foregående dage også diskuteret en del fiskeripolitik for at fremme rammevilkårene

i hvert fald en halvdel af et beslutningsforslag som er hundrede procent omkostningsneutralt det håber vi virkelig at regeringen

udvalgsbehandlingen så vi håber på en venlig behandling i udvalgsarbejdet så vi kan være med til at understøtte

forslaget og jeg forstår

skal give bedre muligheder for at bygge

så at sige alle prisklasser også i nye og attraktive

formålet skulle være at skabe mulighed for en blandet beboersammensætning og undgå en opsplitning af byerne disse intentioner er jeg fuldstændig enig

der ydes i dag en relativt betydelig støtte til nye almene boliger og starthuslejen blev med virkning fra midten af to tusind og ni reduceret med ti til tolv

også at almene boliger spiller en væsentlig rolle i mange byudviklingsområder det betyder ikke at det er muligt at bygge alle steder og det skal det vel nødvendigvis være det er ikke realistisk at udvide rammerne så der kan bygges almene boliger på de mest attraktive grunde huslejen ville i givet fald blive så høj at familier med almindelige indkomster ikke ville have mulighed for at

fra formålet med almene boliger salg af kommunale grunde under markedsprisen

støtte til boliger som i dag i forvejen får en betydelig støtte kommunerne betaler i dag ti procent af anskaffelsessummen i grundkapital mens den løbende ydelsesstøtte udgør i omegnen af

ifølge hansens den røde for stråtækte skoler salg af

medføre større kommunale udgifter i en tid hvor kommunernes økonomi i forvejen er presset det vil også medføre en skjult og uigennemskuelig støtte til almene boliger og det går imod princippet om at kommunerne skal

til markedsværdien sammenfattende

enig i intentionerne om en blandet bolig og beboersammensætning det er uhyre vigtigt at vi ikke lader byerne falde fra hinanden i adskilte byområder ghettoer om

for de forskellige befolkningsgrupper det er helt afgørende

at vi bor blandet

kan nå langt med de gældende regler og efter regeringens opfattelse er forslaget ikke hensigtsmæssigt da det vil medføre yderligere støtte

en risiko for skævvridning af boligmarkedet på den baggrunden kan regeringen

egentlig nu er det jo en socialdemokratisk minister vi har på talerstolen som en hjælp til socialdemokratiet som sf kommer med her og det skyldes at den socialdemokratiske overborgmester i københavn

ønsket at der bliver indført den her mulighed sagen er jo at københavns kommune har råd til det de har penge i kassen og det er jo ikke noget med at der er nogle kommuner som bliver tvunget til at bruge denne mulighed den kan selvfølgelig kun bruges af de kommuner som har råd til det men når nu overborgmesteren i københavn synes at det er en rigtig god idé kunne

vi har et støttesystem som muliggør at der kan bygges nye billige almene boliger næsten alle steder

kan lade sig gøre på de allerdyreste steder som jeg også sagde i min tale men der bygges faktisk mange mange almene boliger i de nye udviklingsområder københavns kommune regner med at cirka ti procent af de

er almene boliger og både på havnen i aarhus og i aalborg

anvendelse af enkeltbygninger og anvendelsesbestemmelsen kan alene relatere sig til en ubestemt brugergruppe men det kan godt være sådan at der kan fastsættes at der skal opføres almene ungdomsboliger i betydningen ungdomsegnede boliger eller ældreboliger

men gerne for ældre mennesker det samme gælder på ungdomsboligområdet så der er jo faktisk i planloven mulighed for det her i forvejen

vi synes ikke det skal være dyrere for det offentlige at bygge

at med den enorme

boliger der er til at betale problemet med alment nybyggeri er i forvejen at det er meget dyrt så derfor hvorfor ikke bruge muligheden og så få sikret de byggegrunde så

kan bygges så vi kan få en social balance

bliver købt af private og ikke af kommunerne

er faktisk muligheder for det og jeg synes at det er prisværdigt at københavn har nogle meget ambitiøse regler for hvordan man vil implementere det her så så jeg synes egentlig at

lars dohn huske at vi jo også nedsatte den kommunale grundkapital fra fjorten til ti

større koncentration af dårligt stillede i bestemte kvarterer det er i hvert fald det som et embedsmandsudvalg i københavns kommune er nået frem til fordi de har faktisk arbejdet rigtig grundigt med den her problemstilling

at man ikke laver den alliance med de fire store byers socialdemokratiske borgmestre

knap halvtredstusind niogfyrretusinde og

et efterslæb her for der var en årrække man ikke byggede så meget alment i københavn men jeg hilser velkommen at man nu har den ambitiøse målsætning jeg

og man kan planlægge for ungdomsboliger og for ældreboliger og jeg synes faktisk

det er jo planlovens § femten stykke to der giver en udtømmende beregning på at man faktisk gerne må bygge ungdomsboliger og

sælge byggegrunde til under markedsprisen hvis grundene skal bruges til at bygge almene boliger på sf ser det som en metode til at undgå at huslejen i storbyerne skulle blive så høj at folk med små indkomster ikke har råd til at bo der desværre virker forslagets reelle konsekvenser ikke til at

for en mulighed for at kommuner

støtte til opførelse af almene boliger almene boliger får allerede i dag

hvis beslutningsforslaget her skulle blive vedtaget bliver støtten i stedet for ugennemsigtig det betyder at det bliver umuligt for borgerne og byrådsmedlemmerne at vide hvor meget der egentlig gives i støtte til opførelse af almene boliger i to tusind og ni gennemførte venstre

regeringen en ny finansieringsmodel for almene boliger det betød at huslejen i nyopførte almene boliger faldt samt at det igen blev muligt at bygge mange steder det er en finansieringsmodel som har fungeret rigtig godt og sikret at huslejen i almene boliger er fastholdt på et rimeligt niveau dette forslag lægger i stedet op til en ugennemsigtig konkurrenceforvridende støtte

vestsjælland for at kunne arbejde i københavn hvad vil man gøre med de femtentusind der står på venteliste når studieåret starter skal københavn for eksempel ikke være en studieby er det ikke nødvendigt at samfundet blander sig

der er både almene boliger og der er private udlejningsboliger som i øvrigt oftest er de billigste

huslejereguleringen der er

ejerboliger og der er andelsboliger så der er jo et bredt spektrum af valgmuligheder

til rådighed ikke længere er til rådighed så al den snak om det frie valg

kan det være tilfældigt at københavnerne nu har ti

før krisen det er vel et udtryk for at man ikke af frivillige men tvungne årsager nu bor sammen og deler en lejlighed fordi man

at have sin egen bolig er det ikke venstres mål at man skal

prisen var også højere før end den reelt så ud til at

at vi ikke skjuler tingene

vi er meget optaget af at vores byer skal være til at bosætte sig

studerende pensionister børnefamilier og borgere med små almindelige indkomster

for dem med den store pengepung vi ønsker

alle samfundslag kan bosætte sig i byen så både læreren sosu assistenten og den arbejdsløse fortsat kan mødes nede i den lokale brugs og have børnene i samme folkeskole det skaber ikke alene en større tryghed og sammenhængskraft

at vi på den måde sikrer både en større forståelse for hinanden og en større vilje til at hjælpe hinanden på tværs af samfundslag selv om vi er enige

vi ikke støtte det vi yder allerede i dag en betydelig støtte til den almennyttige bolig det er godt det betyder nemlig at der langt de fleste steder kan bygges billige

almene boliger i de sidste ti år

givet tilsagn om at opføre næsten halvtredstusind almennyttige boliger hvoraf en stor del af dem er i de største byer

vi mener at udfordringerne med dette

er at støtten til almene boliger bliver mere skjult og uigennemskuelig

de kommunale budgetter som sagt deler vi målsætningen om at skabe en blandet beboersammensætning regeringen har derfor allerede taget en række initiativer på dette område vi har gjort det billigere for kommunerne

herunder storbyerne at opføre nye almene ungdoms ældre og familieboliger det har vi gjort ved at indføre en lavere kommunal grundkapital

der er sat gang i byggeriet særlig på ungdomsboligsiden sidste år blev der givet tilsagn om at støtte

hundrede ungdomsboliger og i år forventer kommunerne at give tilsagn om

ungdomsboliger primært i de store studiebyer

udgør kun en lille del af den samlede boligmasse det er derfor vigtigt at vi også kigger på den eksisterende boligmasse her har vi sikret at landsbyggefonden fra to tusind og elleve til to tusind og seksten kan bruge op mod ni og tyve milliard kroner til renoveringsprojekter og helhedsplaner for de almene boliger det betyder at vi kan renovere og energioptimere vores

boliger samtidig med at vi kan holde huslejen og lejernes el

også er med til at tiltrække nye beboere og sikre en mere blandet beboersammensætning

række initiativer som har gjort det billigere at opføre almene boliger men der

er så at det stadig væk ikke er godt nok og slet ikke et sted som her i københavn for kommunen klager over

hvilke initiativer

når man siger nej til det her forslag som er kraftigt inspireret af københavn hvilke initiativer vil man så tage for at fremme

det vil selvfølgelig altid være sådan at være nogle byggegrunde hvor det ikke kan lade sig gøre at bygge almennyttige boliger fordi de jo bliver bygget med et loft

anstrenge os ligesom københavns kommune har gjort de har

tror at man skal kigge sig omkring og sige hvor ligger der byggegrunde

der kan bygges på så vi kan bygge almennyttige boliger og det er jo sådan både i odense og i aalborg ved jeg at

attraktive steder fordi man har bygget det ind i planen

hvor mange boliger der skal bygges fremadrettet og der har man også vedtaget at der skal være almennyttige boliger så jeg tror at den måde som vi arbejder på skal blive ved med arbejde på og de anstrengelser skal nok bære frugt til sidst er jeg overbevist

med et snuptag ved at man siger at man forærer grundene væk eller

kommune må sælge byggegrunde til under markedsprisen i de tilfælde hvor grunden skal anvendes til byggeri af

almene boliger således at huslejen derved formindskes i forhold til salg af byggegrunden

i beslutningsforslaget og det er svært at se hvilke konsekvenser det her beslutningsforslag eventuelt kunne medføre og derfor er vi også i dansk

gik spekulation i at man bevidst

billigere og jeg tænker heller ikke at det er meningen at det er borgerne i kommunen der skal finansiere de ekstra udgifter som det medfører ikke at sælge til markedsprisen

en privat grund for efterfølgende eventuelt at sælge grunden

til en lavere pris det vil ikke være fair over for ejeren af jorden men endnu værre er det være konkurrenceforvridende i forhold

på markedsvilkår derfor mener vi

lige vilkår i forhold til salg og køb af byggegrunde uanset om det er beregnet til almene boliger eller andet

til en almen boligorganisation til etablering af almene boliger ved byggeri de kan også give tilsagn tilsagn om støtte til nybyggeri af selvejende almene ungdomsboliger reglerne svarer til dem der gælder for de almene ungdomsboliger der kan endvidere også ydes støtte til eksisterende selvejende ungdomsboliginstitutioner til opførelse af almene ungdomsboliger typisk i forbindelse med ældre kollegier der opføres ikke længere nye selvejende ungdomsboliginstitutioner med støtte kommunalbestyrelsen kan også give tilsagn om støtte til en almen boligorganisation som vil etablere almene ungdomsboliger ved

kommunerne har i dag en række muligheder for at etablere kvarterer for indbyggere med forskellige indtægtsgrupper

anerkender vi at der er nogle udfordringer på området og derfor er vi også glade for at vi har taget initiativer her i folketinget her i sidste uge

at man kunne få tilskud til husleje

der er nogle udsatte grupper som kan

anderledes bolig så der er også bygget

i forhold til startboliger til unge så der er

en række initiativer det er kommunalbestyrelsen i dag der skal sikre at der er et bredt boligmarked men vi anerkender at der er udfordringer på området og derfor

muligheder vi fremadrettet kan samarbejde om

glade for at have en andelsbolig

på fem tusind tre hundrede

otte hundrede her i to tusind og fjorten hvor skal de bo henne

det er deres totale beløb og deraf

hjælp til huslejen det gav vi mulighed for i sidste uge noget andet vi har gjort

på nordhavnen og nogle andre ønsker at bo nogle andre steder men det er jo også sådan i dag

kan jeg ikke helt forstå det ordføreren siger

sådan er det jo derudover kan vi godt

finde ud af om der er andre initiativer man kan hjælpe

jeg synes ikke det her er den rette måde at gøre det på og det har jeg klargjort for i min ordførertale men jeg ved selvfølgelig ikke om ordføreren ikke har lyttet efter

fastslå at jeg bakker fuldt ud op om de ideer som ligger til grund for forslaget nemlig at det skal være muligt

det dermed sikrer en blandet bebyggelse

og i de store byer primært københavn og århus er almene boliger i høj grad tænkt ind når der laves byudvikling

og således også

kommunale udgifter ved alment byggeri ned fra fjorten til ti procent det svarer til at kommunerne sparer mere end to hundrede million årligt

og at starthuslejen er blevet nedbarberet med ti til tolv procent til slut har vi også fremrykket enormt mange midler til renoveringer og markante forbedringer af den almene sektor som vi allerede har ydermere

for pengene der så mangler skal jo findes et andet sted

venstre bakker op om sfs ambitioner om at blande beboere og boligsammensætning vi skal ikke lade vores byer udvikle sig med parallelsamfund hvor forskellige grupper lever lever i adskilte ghettoer det svækker vores sammenhold

løbende muliggjort en række initiativer der imødegår denne udvikling ligesom kommunerne også i partnerskab med regeringen arbejder målrettet hermed

muligheder for det her gode forslag som jeg vil takke sf meget for at

lægger vi mere vægt på et andet forslag men hvis det handler om at

så det her synes vi også er et skridt

boligen som en menneskeret er blevet en mere klemt forretning der er altså færre kvadratmeter per indbygger her i københavn tidligere var der ni og halvtreds

at man på den måde

jeg voksede op i tresserne og halvfjerdserne var det for os en helt naturlig del af velfærdsstaten

flytter til københavn og det er der rigtig mange der gør

der er jo en flytning fra

i stand til at betale højlejeboligernes

som jo meget tit er over titusind

skal der findes en løsning for syvoghalvfjerdstusind mennesker i den kommende periode på seks år så det vil sige at boligministeren har grund til at svede

boligministeren også kom med flere forslag eller

sit eget regeringsgrundlag hvori der står at der skal bygges flere boliger hvor der er behov for det til de unge skal der bygges flere og til de ældre skal der bygges flere

almene boliger det er jo faktisk det som det her forslag lægger op til så jeg fatter ikke rigtig at

at vi hvert år ved studiestart ser at der er femtentusind på ventelisten til en kollegiebolig alene i

ti gange dyrere og nu er lige så dyre som ejerlejligheder og de stiger jo med raketfart

er en rigtig farlig udvikling man har gang i

embedsmændene anbefaler

det synes jeg ikke er noget at være stolt af det kunne jeg også forstå på kramer mikkelsen da jeg spurgte ham i går hvor mange almene boliger bliver der egentlig i de nye områder ti procent men københavn har tyve procent almene boliger så det vil sige at med den nuværende udvikling sakker man

oplægget fra københavns kommunes embedsværk er

en by hvor der er plads til alle det skal ikke være sådan at de fattige bliver klumpet sammen i bestemte områder det advares der mod i embedsmandsrapporten fra københavns kommune

på overførselsindkomster som er allerdårligst stillede søger ind til de steder hvor folk med lave indtægter i forvejen bor og det vil sige får nye udsatte boligområder så kan man lave alle de ghettoplaner man vil men det er den udvikling der er i gang her i byen

som en familie med beskedne indtægter har råd til

sfs forslag være et skridt på vejen vores er lidt bedre men vi kan sagtens støtte

kroner om året med det her forslag skal det beløb så gøres endnu større det

liberal alliance ønsker at gå i boligpolitikken vi ønsker det modsatte vi ønsker en normalisering af de almennyttige boligforeninger så de opererer på samme måde som andre udlejere af boliger det vi foreslår

de ikke fremover skal have offentlig støtte

til at drive sig selv som de ønsker det

overskud som de genererer når de ikke har udbetalt deres lån i stedet for at de tvinges til at sende pengene ind i landsbyggefonden det er vores forslag

forslaget her lægger så op til at kommunalbestyrelser skal kunne favorisere boligselskaber og sælge billigere til dem end til alle mulige andre

beslutte at favorisere almennyttige boligforeninger i kommunen ved at de kan få grundene billigere end alle mulige andre kan som ikke er røde

velkendt sag at boligbevægelsen i danmark er rød

det er velkendt

at kunne begunstige en rød boligbevægelse med skatteyderpenge via en ordning hvor

sælges billigere end markedsprisen

man kunne forestille sig at

give mulighed for at borgerlige kommunalbestyrelser kunne favoriser

hvis man ønsker at nogle skal kunne favorisere deres venner

og det er så spørgsmålet om venstrefløjen er villig til det eller om det kun handler om

bliver konsekvensen af det her jo at der vil være nogle meget attraktive boliger som er til rådighed

det siger sig selv at attraktive boliger i attraktive områder til en meget lav husleje er noget som rigtig mange mennesker gerne vil i nærheden af så der skabes her et boliglotteri dem der har kontakterne dem der ved hvordan man skal

får en meget attraktiv bolig til en meget lav husleje

fordi den er så attraktiv og er så billig

også kan være med til at opbygge den røde

at hvis man står i kø til en bolig hos dem ved at være medlem hos dem kan man være så heldig at vinde i et boliglotteri jeg er helt tilhænger af at folk skal kunne oprette lotterier og deltage i lotterier hvis man gerne vil det men

skal være statsstøtte til lotterier heller ikke til boliglotterier

som direktøren har men på den måde er liberal alliances liberal alliances verdensbillede og sfs verdensbillede jo nok så forskellige som to verdensbilleder kan være liberal alliance vil jo bare altid lade pengene bestemme er liberal alliance klar over at kommunalbestyrelserne i dag i danmark har mulighed for at bestemme om der skal betales den skat der hedder en dækningsafgift af forretningsejendomme at de har ret til at give erhvervslivet en begunstigelse

en

almindelige mennesker med almindelige indtægter der få en bolig de kan betale

er det jo underligt når man tænker på at kommunalbestyrelsen i forvejen

som resten af boligerne i københavn vil have når den her udvikling for alvor slår igennem så vil det misforhold der er mellem huslejerne de to steder i den regulerede boligmasse og i den ikkeregulerede boligmasse føre til at

folk kun kan komme ind i

købes af andelsboligforeninger

en ejerbolig eller købe en andelsbolig den ene opgang efter den anden bliver omdannet til andelsboligforeninger fordi reguleringen af udlejningsboligerne er for hård

fordi de vil have frihed til også i højere grad at tage de beboere som de ønsker at tage uden pligt til at fem og tyve procent

til gengæld vil kommunen så skulle betale udlejer herunder almennyttige boligforeninger for at tage imod

gøre det til de almene boligselskaber det vil skævvride boligmarkedet yderligere

glæder mig over at det heldigvis er sådan at også regeringen afviser

ikke nødvendigvis ser fuldstændig ens på det her område

en af danmarks styrker er at vi er et samfund med forholdsvis kort

top til bund vi har en tradition for at bygge bro mellem forskellige samfundslag det giver en stærk fællesskabsfølelse

tolerancen at man kender noget til hinandens levevilkår det er så en kendsgerning at de store danske byer bliver mere og mere opsplittede overklassen klumper sig sammen i bestemte kvarterer fordi det er meget dyrt at komme til

kaldt for rigmandsghettoer og det er der

underklassen bor så tilsvarende i kvarterer hvor overklassen

i højere grad var tale om at direktøren ingeniøren og tandlægen kunne bo side om side med rengøringsassistenten og pædagogen

anden grund til at det også er meget vigtigt at vi har

en blandet beboersammensætning det er nemlig en vigtig forudsætning for at alle børn løftes i den danske folkeskole vi ved simpelt hen at børn på blandede skoler klarer sig bedre den seneste pisa rapport konkluderede at skoler med en blandet elevsammensætning

socioøkonomiske ulighed begrænses på skoler hvor eleverne kommer fra hjem med forskellige baggrunde sker der simpelt hen det at de bogligt stærke trækker resten af klassen

de løfter niveauet i dansktimerne og rykker normerne for

måske ikke noget man umiddelbart tænker på når man taler om boligpolitik men sådan er det altså de blandede kvarterer har også den fordel at advokatens børn får den gevinst det er at møde og kende børn med en anden social baggrund

forstå og arbejde sammen med mennesker der kommer fra andre miljøer end dem selv og som tidligere nævnt er det en vigtig forudsætning for det velfærdssamfund vi har bygget op her bliver der grundlagt et fællesskab på tværs af samfundslag

det er noget af kernen i vores folkelige samfundsmodel og det er et fællesskab der gør at danmark er et land med en høj grad af tillid og tryghed så derfor er det at vi i

gerne vil give kommunerne flere redskaber til at styre byudviklingen det skal ikke bare være udbud og efterspørgsel og de rigeste menneskers pengepung der skal bestemme hvad der kommer til at ske og derfor er det en god idé

kunne sælge de her meget dyre

de skal bruges til almene boliger så huslejen bliver til at betale så vil jeg sige tak for debatten og så vidt jeg kan høre

må jeg dele takken op i tre

en tak til enhedslisten for at støtte forslaget helt og fuldt så er der

man afviser så forslaget og det er selvfølgelig møghamrende ærgerligt og forkert

sige tak til venstre dansk folkeparti liberal alliance og konservative som jeg opfatter som temmelig mere afvisende

til at et af de argumenter der er blevet brugt i debatten det er

også sket fra regeringspartiernes side er at det vil blive for dyrt for kommunerne hvis man skal bruge den her mulighed jamen kære venner det er jo sådan at forslaget går ud på at kommunen kan bruge muligheden hvis den ønsker det og det vil sige

kommunen der afgør om det er for dyrt eller det ikke er for dyrt den kommune som mener at den her

københavns kommune som har pengene i kassen

den her sammenhæng er sat en lås på pengetanken

bruges til det her selv om københavns kommune gerne vil altså der mener jeg at vi gør klogt i

lave et decentralt system sådan at kommunerne selv kan vurdere om de vil bruge nogle af deres værdier på det her eller de ikke

der hvor man vil forsamlingsfrihed og en række andre ting så det er jeg helt enig i men her er vi jo fremme ved

hvad er den frihed værd

og det er jo det som er problemet

til at det må siges her fra talerstolen

det efterlader den som har få penge ude i den syvende kartoffelrække eller under nogle elendige vilkår og det gælder også boligmæssigt og dér er det da en stor lykke at vi i danmark har

den er jo i virkeligheden udtryk for at man har tænkt at der er befolkningsgrupper som

ellers er på markedet og så må hjælpe dem på en anden måde og

noget underligt noget at det kun er hvis man har en million

at man så kan bo i nordhavnen i københavn så det her forslag er en fortsættelse af tankegangen om at der er nogle grupper som vi bør hjælpe samfundsmæssigt set

så er det rigtigt som det er blevet nævnt i debatten at der er taget en række initiativer for at fremme opførelsen af almene boliger herunder nedsættelsen af den kommunale grundkapital det er fuldstændig korrekt og det er positivt men når man henviser til det som et argument imod det her forslag

det jo er sådan at problemet ikke er løst der er stadig væk en tendens til de her rigmandsghettoer hvor almindelige mennesker så ikke har mulighed for at bo og det er forkert

står vi med et kæmpe problem og det er jo også det som overborgmester frank jensen

siger at man er imod det her forslag det er i hvert fald det klare udgangspunkt og man så samtidig mener at man hjælper den lille mand og kvinde som det også er fremgået af debatten

som kommune bruger pengene på det her så skal

et andet sted det er jo ikke rigtigt netop hvis kommunen har kassen fuld af penge

som det er i hovedstaden jeg mener at enhedslisten

med den befolkningstilgang der kommer blandt andet i hovedstadsområdet jo så er

problemer der skal løses med hensyn til at skaffe folk en bolig i de kommende år år i forbindelse med liberal alliance mener jeg at

at kommunalbestyrelsen har ret til at begunstige bestemte samfundsgrupper kommunalbestyrelsen kan fjerne dækningsafgiften på erhvervsejendomme eller sætte den væsentligt ned og det er jo altså så noget som man kan gøre i borgerligt styrede kommuner så vi har

nogle systemer hvor den slags kan lade sig gøre

man tilgodeser nogle bestemte ting som man decentralt vurderer der er behov for og derfor bør det

sige tak for debatten det er klart at et centralt punkt i den diskussion vi har haft her er hvorvidt man mener at den nuværende tilstand

er god som den er nu eller om man ønsker at der skal ske noget og der er der altså så nogle af partierne her som mener at at det er dårligt når det bliver meget opsplittet men problemet er

gøre noget for at få rettet op på den situation og det halter jo så desværre men der er forslag

et dybt retfærdigt system som har at gøre med hvornår man melder sig ind som medlem og

boligsøgende men det som er forskellen her er jo at liberal alliance

liberal alliance støtter at det kun er dem der har de høje indtægter som skal have lov til

at have den gode udsigt og så asociale er vi altså ikke

ikke kan få hjælp der har faktisk

den rådgivning og de hjælpemidler de skulle have til deres handicappede børn

ordføreren står på talerstolen og fremfører det på den måde

til at forsøge et parløb vedrørende beskæftigelsesreformen hvor vi har hørt dansk folkeparti sige noget rigtig fornuftigt men det er jo ikke sådan at vi samarbejder med dansk folkeparti på alle områder

ikke med hensyn til udlændinge og integrationspolitik og det tror jeg heller ikke vi kommer til men heldigvis kan det jo godt lade sig gøre at samarbejde om visse emner det betyder ikke

som går til sådan nogle aktiviteter bliver anvendt på en både effektiv og forsvarlig måde

fra begyndelsen været hensigten at friplejeboligerne skulle konkurrere med den kommunale plejeboligforsyning på helt lige vilkår derfor er taksterne for pleje og omsorg også fastsat som maksimalpriser på baggrund af omkostningsberegninger disse omkostningsberegninger

til en række kommunale tilbud og det er inden for rammerne af de her maksimalpriser

på grundlag af en konkurrence hvor kvoten gives til de leverandører der tilbyder at levere pleje og omsorg til laveste pris det har altså aldrig været meningen at friplejeboligleverandørerne skulle have bedre betingelser end de vilkår som kommunerne har for at drive plejeboliger men når der i evalueringen af loven fra andre sider rejses tvivl om afregningssystemet

vi naturligvis se på det enhedslisten har primært begrundet

der sker overbetaling af friplejeboligleverandørerne og det skulle ifølge enhedslisten ske i et betydeligt omfang der nævnes et beløb på hundrede million kroner årligt på landsplan det her beløb skulle angiveligt være baseret på en vurdering fra kl

det er det forholder sig bare sådan

har kl oplyst at de hundrede million

at der forekommer den overbetaling som enhedslisten påstår evalueringen af loven

peger på at der er problemer forbundet med afregningssystemet det samme har flere friplejeboligleverandører og kommuner gjort opmærksom på

hvilke muligheder der er for at ændre afregningssystemet spørgsmålet om afregningen af friplejeboligleverandørernes ydelser efter serviceloven hører hjemme under socialministeren socialministeriet har derfor igennem længere tid i samarbejde med kl arbejdet på at finde en ny model på området det har dog vist sig at være vanskeligere end man oprindelig havde antaget arbejdet er nu formaliseret i en arbejdsgruppe det forventes at det her arbejde kan afsluttes i slutningen af maj måned sådan at der kan fremsættes lovforslag til efteråret det er klart at der er problemer og i den forbindelse vil

gøre opmærksom på at de friplejeboligleverandører der allerede har fået en kvote efter de gældende regler

bundet sig til at levere pleje og omsorg i ti år til den takst som de har fået en kvote på grundlag af og det er på det grundlag de også har investeret i ejendomme

vil det derfor også kunne give anledning til juridiske spørgsmål hvis man skulle nedsætte den betaling som de eksisterende friplejeboligleverandører har indstillet sig på at modtage i de første ti år det er også her vi skal tage et hensyn til de beboere der bor i friplejeboligerne vi ved at beboerne i friplejeboligerne er en svag gruppe og de skal ikke opleve unødvendig usikkerhed og utryghed omkring den pleje og omsorg som de er så afhængig af det betyder dog ikke at der ikke skal være lige vilkår for kommuner og private leverandører men det skal naturligvis ske på en måde så vi tænker os godt om og får lavet nogle ændringer

ordningen som er holdbare både for kommuner og leverandører og ikke mindst

beboere vi taler om enhedslisten nævner også at

to tusind og tolv peger på en lang række problemer som endnu ikke er blevet adresseret af regeringen jeg vil godt her fra talerstolen medgive enhedslisten at der er gået lang tid

er blevet fremsat lovforslag jeg skal også herfra sige at det ikke skyldes manglende vilje fra regeringens side men derimod at det har vist sig at være ganske svært at udarbejde et lovforslag der på ordentlig vis tager højde for alle de mange udfordringer som skal løses men det ligger mig altså meget på sinde

en revision af friplejeboligloven er gennemarbejdet og derfor har jeg heller ikke fundet lovforslag kunne fremsættes så længe der ikke lå

arbejder vi med at se på nye afregningsmodeller og arbejdet forventes afsluttet inden sommerferien jeg forventer også at kunne fremsætte et samlet lovforslag i efteråret et lovforslag som også adresserer de øvrige problemer som der peges på i evalueringen så på den baggrund

hjulpet lidt derimod har en række kommuner

at nævne nogle meget store beløb aarhus vejle og en enkelt anden af de større kommuner så mig ville det ikke undre så meget hvis hundrede million

at samtidig med at man har sparet på

der siden to tusind og ni været en stigning på

igangsat et arbejde med at finde et nyt afregningssystem dette arbejde tager altså tid da

at kunne afslutte

som jo er det samlede lovforslag om revision af den samlede ordning som jeg vil fremsætte

eller borgere

hvis lokale kommunale plejehjem er blevet lukket men hvor ildsjæle så har valgt at etablere et lille friplejehjem så beboerne kan forblive tæt på familie og venner alle disse borgere skal hvis det står til enhedslisten finde sig et andet sted at bo enhedslistens forslag vil dog ikke kun ramme alle dem der i dag drager nytte af friplejeboliger

blev i sin tid indført fordi vi mener at borgere

til det lokale kommunale tilbud

som de mener passer lige præcis til deres ønsker og behov i en evaluering af

fra to tusind og tolv foretaget af rambøll til ministeriet for by bolig og landdistrikter nævnes det ikke overraskende at alene denne tilstedeværelse af et frit valg vægtes rigtig højt uanset hvad man ender med at vælge men dette frie valg vil enhedslisten udhule ved at fjerne mange af valgmulighederne samtidig vil en afskaffelse af friplejehjem også fjerne en vigtig kilde til nytænkning på plejeområdet friplejehjem har nemlig lettere ved at afprøve nye ideer og arbejdsgange det er også til gavn for de kommunale plejehjem der jo efterfølgende kan overtage og videreudvikle disse disse succesfulde praksisser at ophæve friplejeboligloven vil altså være et kæmpe tilbageskridt for hele plejeområdet enhedslisten enhedslisten kender formentlig godt de negative konsekvenser

har nemlig læst at pladserne på friplejehjem er dyrere end på de kommunale plejehjem problemet er

meget svært at lave den slags sammenligninger kommunerne kender nemlig ikke altid de fulde omkostninger ved at drive deres egne plejehjem

eksempel vist at kommunerne en gang imellem glemmer at medregne husleje vedligeholdelse administration og så videre og så vil det jo åbenlyst

dermed er ikke sagt at friplejeboligområdet fungerer

også meget muligt at der er behov for en revision af lovgivningen venstre vil da også meget gerne være med til at udvikle området men i modsætning til enhedslisten vil vi ikke afvikle området venstre kan derfor ikke

der er

private at etablere og drive friplejeboliger i konkurrence med de kommunale plejetilbud socialdemokraterne kan ikke støtte forslaget fra enhedslisten om at afvikle vores friplejeboliger som det tidligere er nævnt

lægger regeringen i stedet op til en revision af loven om friplejeboliger her til efteråret

som nu har fungeret i nogle år i evalueringen af loven er der

som enhedslisten også fremhæver i deres forslag afregningsmodellen er derfor også en

som vi vil kigge på når der skal laves en revision af loven vi mener ikke at private leverandører skal stilles bedre end kommunale i forhold til at drive et plejehjem men eksemplet fra enhedslisten

skulle være sket en overbetaling på hundrede million kroner til de private friplejeboliger mangler dog dokumentation

er der ikke tal fra kl der kan bekræfte det vi kan som sagt ikke støtte

men vi ser frem til en revision af loven der kan imødegå nogle af alle de udfordringer der er fremhævet i forbindelse med evalueringen

dansk folkeparti går ikke ind for at ophæve loven om friplejeboliger da vi mener

det er en styrkelse af borgernes valgmuligheder borgerne i danmark er glade for at have valgmuligheder det viser evalueringen

det synes jeg enhedslisten glemmer i det beslutningsforslag de fremsætter i dag evalueringen peger på

friplejeboliger og som ønsker at etablere et særligt tilbud

egentlig kommercielle aktører vurderer evalueringen at rammebetingelserne giver dårlige muligheder for at opnå et tilstrækkeligt økonomisk afkast af den investerede kapital og blandt andet derfor finder vi heller ikke

om friplejeboliger dansk folkeparti finder det positivt at man har et alternativ til almindelige plejeboliger derudover står der jo også i regeringsgrundlaget at regeringen fremsætter et lovforslag på området på baggrund af evalueringen af friplejeboliger der står

skulle komme i marts men marts er jo passeret

udskudt og her vil jeg også gerne

at kommuner og leverandører kan have forskellig opfattelse af servicelovens §

der kan være forskellige opfattelser af plejebehovet og at loven kan virke kompleks derfor kan dansk folkeparti ikke støtte forslaget men vi vil gerne være med til at se på om vi skal effektivisere lovgivningen

og gøre lovgivningen mere gennemskuelig

jeg ved godt at enhedslisten synes at at man heller ikke skal

på privathospital eller andet men vi synes

vil enhedslistens ordfører sikkert komme ind

borgerne har brug for den behandling hvis ikke man kan få den det ene sted

og i lige konkurrence

sikre at det offentliges penge bliver forvaltet på bedste vis

samme forudsætninger som den

været meningen at friplejeboliger skulle have bedre betingelser end kommunerne men vi

når der nu er rejst tvivl herom enhedslisten mener at

det er dog ikke noget

relevante ministerier har set dokumentation for

er vi som sagt åbne over for at kigge

er i en af grundene til at regeringen har nedsat en arbejdsgruppe vi kan

at der findes udfordringer med afregningssystemet hvilket både kommuner og friplejeboligleverandørerne har pointeret

de påpeget andre udfordringer og uhensigtsmæssigheder ved loven således

interesserede i en lovgivning der fungerer

og for de borgere der benytter sig af muligheden

kunne være det åbenlyse nemlig afregning gennem takstsystemerne

eksempelvis om friplejeboliger kan komme til at tilbyde samme standardydelser som kommunale plejehjem om friplejeboliger kan komme til at udgøre en del af den kommunale forsyning om man kunne imødekomme handicappede under værges mulighed for at søge friboligplads og så videre

kommunerne blev udstyret med af den daværende borgerlige regering på friplejeområdet i to tusind og syv og for det andet fordi det vil lægge op til bedre visitationsmuligheder således at alle visiterede borgere kan få adgang til friplejeboligerne men sf ønsker dog ikke at stemme for forslaget i første omgang vi opfordrer i stedet ministeren til at se på mulighederne for at ændre bekendtgørelsen så taksterne og udgifterne på friplejehjemmene kommer til at harmonere med de kommunale plejetilbud og de ti til tolv procent selvejende plejecentre der i dag drives af private organisationer i sf ser vi nemlig med stor sympati på at vi både har kommunale og selvejende nonprofitplejeboliger så længe kvaliteten er i top for både beboere og personale det styrker mangfoldigheden og giver det civile samfund bedre mulighed for at spille ind i den kommunale opgavevaretagelse

bør være langt mere direkte inddraget i planlægningen af friplejeboliger før mulige entreprenører godkendes af socialministeriet det duer ikke at nye projekter fuldstændig ødelægger den kommunale planlægning på området så det bør socialministeriet ud over kvaliteten have mulighed for at medtænke før de godkender ansøgninger om mulige friplejehjem derudover skal kommunerne også kunne stille nogle krav til friplejehjemmene således at de i det mindste har en delvis visitationsret både for at sikre at friplejehjemmene på linje med andre kommunale og selvejende plejehjem har et medansvar for alle ældre medborgere blandt andet dem med særlig store og svære

men ikke mindst fordi det enkelte plejehjem skal have et naturligt medansvar for optaget af borgerne

det nemlig fastslået at geografi og renommé er helt afgørende parametre

pludselig er blevet til at kl har

har på et tidspunkt lavet en undersøgelse af

friplejeboliger er overbetalt i aarhus kommune og de har så sagt at det er omkring ethundredetusind

det har aarhus kommune så ganget op til samfundsplan og det er så blevet til hundrede million kroner det er så ikke noget fra kl

man ikke har medregnet alle udgifterne ved de kommunale legepladser herunder ikke til selve

det det jo så viser når så enhedslisten sådan nærmest ud af den blå luft tager sådan en oplysning og tilskriver den kl

efter oplysninger hvor langt ude de end måtte være

for at kunne begrunde sin ideologiske modvilje mod at der er nogle mennesker

har brug for pleje som ikke vælger det offentlige

at den offentlige sektor fyldte sådan cirka plusminus en enkelt procent et hundrede procent af samfundsøkonomien

et alternativ til folk der har behov for at blive passet et alternativ som de opsøger fordi det alternativ passer dem bedre end det tilbud som den offentlige sektor kan levere i liberal alliance er vi

meget store tilhængere af at når det offentlige beslutter at der skal stilles en ydelse en service

skal den offentlige sektor så vidt muligt give frit valg

leveret servicen i en offentlig institution eller hos nogle private leverandører som konkurrerer med hinanden og med den offentlige sektor om at levere det bedst mulige produkt hvis man

den måde at indrette sig på har skal man bare

friskolesystem i danmark i lande hvor borgerne ikke har mulighed for at tage pengene

er også de offentlige skoler betragtelig dårligere end de danske offentlige skoler

monopol de kan holde på borgerne uanset hvor meget borgerne ønsker at gå et andet sted hen har de meget ringe vilkår for at gøre det fordi de kun får undervisningen betalt hvis de vælger den offentlige løsning det er noget man

stavnsbundet til den offentlige skole og ikke har mulighed for at tage pengene med over til en privat skole således vil det også være på plejeboligområdet

muligheden for at søge alternativer som er bedre end det offentlige tilbud men for enhedslisten er den slags ting jo ligegyldige det er ligegyldigt at borgerne hellere vil noget andet end den offentlige sektor

citere et par borgmestre ganske vist fra sf men

jeg har også haft besøg af dansk erhverv jeg har nemlig undersøgt det her ordentligt og jeg fandt ikke at deres udsagn om betalingsspørgsmålet var særlig godt underbygget så jeg synes vi kunne lade dem

foretage en beregning og så synes jeg jo

det ud som om den offentlige

herre lars dohns vegne for at vil føre til et noget andet resultat

samme standarder og præcis de samme værdier

have forskellige ønsker og behov skal vi have lov

vi bliver ældre når vi bliver svagelige når der er mange ting vi ikke kan selv at

i nogle omgivelser som

kunne vælge at blive ude i det lokalsamfund man måske har boet i hele sit liv skal man have mulighed for at vælge en boform der har de samme grundlæggende værdier som man har levet hele sit liv på eller skal man puttes ind en

pris på muligheden for friplejebolig det er ikke fordi vi har

at alle partout skal over i friplejebolig og vi nødvendigvis skal have enormt mange af dem nej der skal være mulighed

det er det fordi det giver mennesker mulighed for at vælge det giver mulighed for en mangfoldighed af tilbud der passer til den mangfoldighed af ældre mennesker vi har

at den offentlige kvalitet også bliver holdt oppe og er god

så gode og på alle måder tilpassede sig borgernes behov

men hvorfor dog ikke give plads til det

at man kan være et sted der har for eksempel det samme religiøse grundlag som en selv hvorfor ikke hvorfor ikke give den mulighed til mennesker

man har svært ved at forstå sin samtid

være i nogle trygge rammer som man forstår og som man genkender lige præcis dér i den del af livet hvor man er svagest og vi må jo erkende

vi hylder muligheden for friplejehjem både fordi det giver en mangfoldighed i

livsanskuelse skal underlægges noget andet end det man mener er det rimeligt

forlanger at der skal bedes morgenbøn der er ateistiske forældre eller forældre der ikke ønsker det forældre med en helt anden baggrund er det rimeligt så hvem er valget egentlig

mange plejehjem der har et stærkt kristent værdigrundlag og man så er nogle ateister

være at man må vælge at sige at så må man

ældre bare finde ud af hvad det er man sætter

at der ikke bedes fadervor på plejehjemmet

jamen så ville jeg nok anbefale at man ikke

retten til at komme på et plejehjem hvor

friplejehjem man går enormt meget op i at se fodbold hele tiden

af mig at vælge et sådant friplejehjem

det der lå tættest på så fodbold hele

der måske en rigtig god grund til at sige at den er lidt overflødig det er også sådan

der er ikke nogen steder i danmark konstateret priskonkurrence på grund af det her

er der en dårlig geografisk spredning

vestdanmark og

den her lovgivning som man rolig kan kalde gammelt vraggods fra vko tiden

for en ny regering

en nyere regering at få den afskaffet

detektor kigge på hvor meget

aarhusrådmanden farer ud med et beløb på

på halvtredstusind kroner per plads at det ikke

kommunerne er bragt i en mærkelig situation

kan der komme færre plejehjemspladser ud af det ligesom det skete i vejle og jeg husker da man var ude

privatiseringen af den offentlige sektor

stod plejehjemslederen fra riis

ja men vedkommende glemte jo bare at fortælle at det var til en helt anden betaling

var på de kommunale plejehjem

alene dette for at få fastslået at

konkurrence og at det er reklame for

kører på frihjul ligesom med de private skoler

kan man her bestemme

på ventelisten som man har lyst til at få ind og det kan jo meget let være

selv om der er blevet flere ældre

medført at man siden to tusind og ni har hævet priserne på friplejehjemmene

mener at der kan være råd til at køre med

det jo tydeligt i evalueringen at det ikke er på grund af en eller anden speciel holdning og at det ikke

på grund af nærhedsprincippet på grund af de geografiske forhold

baggrunden for at skulle have en speciel variation at der synes jeg

så jeg vil sige at jeg håber

regeringen vil holde det der er lagt op til her altså at der skulle komme

jeg forstod det et forslag i løbet af to tusind og fjorten og at

gå rimelig grundigt til værks og selvfølgelig vil man dér have enhedslistens støtte til at fjerne urimeligheder men vi synes det er rigtig ærgerligt at man ikke benytter lejligheden til at skaffe sig af med noget af det

har vist sig at være rigtig rigtig ringe når man nu har

på samme elegante måde som sf ordføreren kan karakterisere de forskellige indlæg

indlæggene og tak for

at afsløre at jeg ligesom i to tusind og tolv

kan støtte enhedslistens forslag det tror jeg herre lars dohn var forberedt på

ikke som et chok for enhedslistens ordfører forslagsstillerne vil pålægge regeringen at udarbejde et lovforslag hvor ordningen i boligreguleringslovens § fem stykke to ophæves formålet med forslaget

der fortsat findes betalelige private udlejningsboliger samtidig foreslås der som noget helt nyt at det lejedes værdi skal være overgrænse for lejen ved udlejning

tilslutte mig jeg er enig i at der skal være et varieret boligmarked

og billige lejeboliger som kan betales af almindelige mennesker med almindelige indkomster

er det jo særdeles vigtigt at der løbende sker en modernisering af de private lejeboliger

en tidssvarende kvalitet

også sørge for at lovgivningen indeholder de rigtige incitamenter

udlejerne investerer i større samlede moderniseringer af lejeboliger som ikke lever op til dagens standard jeg er derfor grundlæggende tilhænger af den ordning vi har med § fem stykke

det er vigtigt at vi løbende vurderer om ordningen har den rigtige udformning

den understøtter den udvikling

rigtige og den mest hensigtsmæssige og det er lige præcis det vi har gjort det er også derfor at jeg med nogen undren kan konstatere at de seneste ændringer af ordningen som jo er et element i

meget bred aftale om energisparepakken

ændringen ikke var endeligt vedtaget

men det var vel forventeligt at det skulle ske herre lars dohn

indebærer at der nu stilles krav om at ejendomme hvor § fem stykke to ordningen anvendes skal op

hvor der som alternativ skal investeres mindst fire hundrede kroner per kvadratmeter i energiforbedringer kort sagt kan man altså ikke nøjes med at modernisere indvendigt i lejligheden med køkken nyt bad og så videre man skal også sikre

det grundlæggende synspunkt bag ændringen er jo altså

der sparer på energiforbruget det er derfor helt naturligt at der stilles krav til energiforholdene i de ejendomme hvor § fem stykke to ordningen anvendes

ærgrer mig og det tror jeg at herre lars dohn godt ved at

tidligere havde tilsluttet sig den her ændring men at påstå som det er tilfældet i beslutningsforslaget at § fem stykke to ordningen modvirker

må jeg tage som et udtryk for at enhedslisten har valgt ikke at koordinere forslaget med

forslaget med med den seneste ændring er det nu en betingelse at ejendommen har en god energitilstand

det er rigtigt at ordningen bevirker at dårlige lejeboliger omdannes til gode og moderne boliger det medfører naturligvis et højere lejeniveau det højere niveau realiseres dog først ved genudlejning hvad betyder det

lejere der bliver pålagt en højere husleje det er altså ved genudlejning

får den højere husleje og dem der får en højere husleje er godt klar over det når de flytter ind

er optaget af i den her sammenhæng er jo at vi har et varieret boligmarked det vil for

lejeboligmarkedet sige at vi både skal have billige og lidt dyrere boliger vi skal også have mere moderne og mindre boliger og nye og ældre boliger altså et varieret

to ordningen bidrager til at vi kan opretholde det i beslutningsforslaget er det anført at bestanden af boliger der er moderniseret efter § fem stykke to udgør femogtredivetusind boliger

til syv procent af bestanden af private lejeboliger det er altså kun en ud af hver femten af de private lejeboliger

så mener jeg ikke at omfanget af moderniseringer efter § fem stykke to udgør en reel trussel mod bestanden af private lejeboliger

i beslutningsforslaget med hensyn til forslaget om at indføre det lejedes værdi som overgrænse ved udlejning efter § fem stykke en skal jeg blot sige at jeg har svært ved at se sammenhængen til § fem stykke to ordningen § fem stykke en vedrører udlejning af boliger som ikke er gennemgribende moderniserede der kan for så vidt være tale om boliger hvor der slet ikke er udført forbedringer for sådanne boliger fastsættes lejen jo fuldt ud efter reglerne om omkostningsbestemt husleje og § fem stykke to ordningen gør jo netop op med de her to lejefastsættelse de kører

uden regulering på den baggrund kan

lejelovgivningen med henblik på at lejere skal have en bedre beskyttelse mod urimelige huslejeforhøjelser i forbindelse med moderniseringer

stille krav om energimærke d det er boliger fra midten af tresserne og hvis man ikke har gjort noget energimæssigt siden nitten

tresserne skal man så have lov til

halvfjerds procent efter modernisering samtidig har man foræret venstre de borgerlige et smuthul der hedder fire hundrede kroner per kvadratmeter så er den hjemme til at gå over i § fem stykke

rækker videre herre lars dohn deltager selv i de forhandlinger vi har i øjeblikket om modernisering af lejeloven hvor vi jo også kigger på en lang række ting som er både til gunst for lejerne og udlejerne og en sammenskrivning og så videre så regeringen er en meget ambitiøs regering og for første gang i mange år er det jo lykkedes at tage fat i virkelig centrale elementer i lejelovgivningen og skabe et energiforlig de borgerlige

fat i andelsboligloven og så videre så jeg er meget ambitiøs

hvor man reelt har en udfordring er i københavn i forhold til at finde grunde nok

men der sker rigtig meget i vores større byer de

forandret og der er faktisk rigtig mange boliger der bliver bygget og det er jeg glad for fordi markedet bliver jo reguleret i takt med at der er boliger nok så vi er meget ambitiøse

også taget fat i hele det private udlejningsområde med energisparepakken vi er i øjeblikket i gang med forhandlinger på det private udlejningsområde så kom ikke og

to og det var vi jo helt enige om så det kan godt være rimeligt nok

hver syvende private udlejningsbolig som er med her og vi skal også

jeg vil sige at det ligger på et fornuftigt balanceniveau i forhold til det så jeg skønner egentlig ikke at det

men det er klart at hvis det var gået ud over nogen

hovedparten tre fjerdedele i private lejeboliger er fortsat underlagt

hvilket enhedslisten mener vil komme lejerne til gavn i venstre mener vi at de nuværende regler på området faktisk er rigtig gode problemet med enhedslistens forslag er at en afskaffelse af muligheden for at lade huslejen stige efter en modernisering faktisk i sidste ende er en ulempe for alle for når det ikke er muligt at at finansiere en modernisering af lejligheder betyder det også at kvaliteten af

udkig efter en lejlighed som

af forskellige typer lejligheder til rådighed på markedet forslaget vil altså betyde at moderniseringsprocessen af gamle lejligheder bliver stoppet

vi til at ende med et stort antal utidssvarende og uattraktive lejligheder

lejeboligmassen forslumme

lejeboligmassen stadig mange installationsmangler såsom manglende bad og toilet i lejligheden og disse mangler kan man ikke få rettet op på hvis beslutningsforslaget skulle blive til virkelighed det vil så få det resultat at vi risikerer at sætte byudviklingen i stå i mange af de store byer hvis vi gerne vil have at for eksempel byer som københavn og aarhus også fremover skal være internationalt attraktive storbyer

er attraktivt alt i alt vil enhedslistens forslag altså give problemer og være til besvær

vi har boliger der også er til at betale for folk med små og mellemindkomster som sagt skal alle

samfundslag kunne bosætte sig i byen jeg tror det er vigtigt for sammenhængskraften og vores solidariske velfærdssamfund at vi mødes på tværs af sociale lag i vores boligområder i fodboldklubben og i folkeskolen på den måde sikrer vi nemlig en større

her er boligreguleringsloven netop et vigtigt redskab til at sikre

fornuftigt huslejeniveau for private udlejningsboliger loven sikrer nemlig at huslejen ikke bare kan skrues op så det kun er

mest velhavende der har råd til at bo i byerne konsekvensen af at fjerne boligreguleringsloven og sætte huslejen fri som for eksempel

søren pind og andre liberale drømmer om er jo den at huslejen vil blive sendt på himmelflugt den vej ønsker socialdemokraterne ikke at gå det vil nemlig betyde at tusindvis af lejere ikke længere vil have råd til at blive siddende i deres bolig i en analyse konkluderes det at huslejen på landsplan i gennemsnit ville stige fire og halvtreds

hvis huslejereguleringen blev fjernet i københavn ville det betyde en fordobling af huslejen for cirka ethundredetusind lejere der er i dag godt trehundrede

private udlejningsboliger hvoraf otte og firs procent ville blive berørt af liberaliseringen som blandt andet herre søren pind foreslår derfor siger vi socialdemokrater socialdemokrater klart nej til at der skal pilles ved

men det er ikke det samme som at vi

ikke skal modernisere vi skal selvfølgelig også sikre at lejerne kan få en moderne og tidssvarende bolig at bo i derfor ser vi heller ikke ophævelsen

også værd at huske at vi i forbindelse med energisparepakken netop strammede betingelserne for anvendelse af

for at sætte tingene lidt i perspektiv skal vi huske at det trods alt kun er to tusind boliger

de private lejeboliger der er moderniseret efter ordningen med disse bemærkninger

at socialdemokraterne derfor ikke kan støtte

et konkret eksempel hvis udlejeren ved genudlejning moderniserer en lille lejlighed på for eksempel halvtreds

per kvadratmeter betyder det at lejen for den lille lejlighed stiger fra to tusind og tre og firs kroner om måneden eller inklusiv varme

om måneden eller fire tusind fire hundrede inklusiv varme så har vi haps en fordobling af huslejen og det er derfor det er så vigtigt at få set

godt at der er nogle der får nogle nyrestaurerede lejligheder at bo i og gerne vil betale prisen når vi holder det på det leje som det er det er cirka femogtredivetusind på landsplan

der er nogle der også gerne vil betale prisen

hvilket ministeren også sagde der egentlig bliver restaureret efter § fem stykke

inklusive varme er mulig at betale for folk på bistandshjælp men en lejlighed til det dobbelte er ikke mulig at betale

de tal også ministeriets

at vi ser flere og flere mennesker ryge på gaden og

studerede og blev man gift og fik børn så flyttede man ud i en større lejlighed men presset har jo gjort at det er svært at finde en lejlighed i københavn og derfor bliver man faktisk boende derfor har studerende også svært ved at finde de små boliger

det er et andet problem og når ministeren siger at det

til det lejedes værdi i praksis betyder det at det også kan betale sig for udlejere at foretage gennemgribende renoveringer en afskaffelse af § fem stykke to i boligreguleringsloven ser vi i dansk

som nogen mulighed blandt andet fordi vi netop også sidder i

og en energisparepakke hvor netop boligreguleringslovens § fem stykke to indgår med henblik på at fremme energibesparelser

at styrke udlejers incitamenter til at gennemføre energibesparelser derfor mener jeg også at der ligger nogle klare aftaler om § fem stykke

også i dag en betingelse for at udlejer kan anvende boligreguleringslovens § fem stykke to og det kommer jo også lejerne til gode

boligmarked hvor der er plads til studerende ældre og dem der ikke har så mange midler

vedtog vi også at kommunerne kommunerne har mulighed for at tilbyde at yde en midlertidig huslejehjælp til unge under tredive år der modtager kontanthjælp uddannelseshjælp eller revalideringsydelse

en udsat boligsituation

en række andre tiltag i forhold til startboliger til unge og som tidligere

brug for noget andet det er kommunernes ansvar at sikre et passende udbud af boliger i forhold til kommunernes befolkningssammensætning i den forbindelse skal kommunerne også vurdere om der er boliger nok kommunerne har kompetence til på statens vegne at give tilsagn om støtte til almene boligorganisationer og selvejende almene ungdomsboliginstitutioner til etablering af almene

en rundspørge i efteråret to tusind og tolv har også vist at landets større kommuner har sat det højt på dagsordenen i folketinget har vi også vedtaget at almene ungdomsboliger kan tilvejebringes ved at ommærke almene familie

på lang sigt mener vi at der er behov for at man stadig væk kan modernisere

og det mener vi netop også § fem stykke to er med til at gøre

lov til at udleje på samme vilkår

lignende boliger nemlig de nye boliger der blev bygget efter nitten en og halvfems som udlejes på markedsvilkår

undervejs kigger på om § fem stykke to ordningen

med energisparepakken sikrer vi at ejendomme hvor ordningen tages i brug også er energimæssigt forsvarlige det håber jeg egentlig også enhedslisten vil kvittere

energimæssigt godt indrettet således skal der selvfølgelig

fem stykke to ordningen noget som det ærgrer radikale venstre at enhedslisten ikke er med på trods af tidligere tilslutning

at det bliver sværere at komme ind i

tilmed

at modernisering af lejeboligerne hvilket selvfølgelig fører til et højere lejeniveau ja

til virkelighed efter en genudlejning så det ikke går ud over den nuværende lejer

atten år så mener jeg heller ikke at det truer andelen af billige private lejeboliger

problemet er altså at huslejenævnene anerkender huslejer i københavn og aarhus

jeg vil godt lige spørge hvad de radikales tanker

man lavede regeringsgrundlaget og sagde der skal ske en bedre beskyttelse mod urimelige huslejeforhøjelser i forbindelse med moderniseringer hvad var tanken egentlig nu ved jeg godt at

og der ikke er sket nogen forbedring af

vil sf på det tidspunkt stemme for

det er at at enhedslisten har fat i et

forhøje huslejen ganske voldsomt

for eksempel stige fra tre tusind fem hundrede kroner som en hel del mennesker kan betale

per måned som betyder at folk med små og jævne indtægter er udelukket fra den pågældende bolig så er det helt rigtigt som

tale om at det er konkrete lejere som bliver ramt af det det er i de tilfælde hvor der er en lejlighed der er blevet fraflyttet

så det rammer ikke nogen enkeltpersoner i den forstand men det der sker er jo

på den måde er et antal boliger

at hvis det for eksempel er to tusind boliger om året det går sådan med

man kan betale med små og jævne indtægter

andre urimeligheder i det jeg står her med et foto

badeværelset

før moderniseringen der er også toilet og der er også et spejl og der

også en håndvask og der er også et toilet og der er også et spejl og der er også et gulv

lejligheden fungerer lige godt den bliver kun lavet af den grund at udlejeren så kan

med køkkenet der er et komfur i den gamle udgave og der er også et køkkenbord det er der også i den nye udgave okay

der kommet overskab på der er sket en forbedring det anerkender jeg men jo ikke en forbedring der berettiger at

at at det er

en spekulationsvej for ejerne og det fremgår jo også af pensionskassernes beretninger der er for eksempel en pensionskasse der har skrevet i sin beretning at at den almindelige forrentning af en ejendom

tre procent om året men hvis man kan modernisere en lejlighed på den her måde

stiger forrentningen pludselig til

det er jo en helt vildt høj forrentningsprocent og der er jo ikke sket fremskridt for gruppen af lejere som helhed

enhedslisten har

derfor har vi § fem stykke to som tillader at man efter en gennemgribende renovering kan gå ind og kræve en husleje efter det lejedes værdi det er vi tilhængere af

vi er også tilhængere af det fordi vi i det hele taget ikke mener at der skal være nogen regulering af huslejen i danmark og det her er en mindre liberalisering af huslejereguleringen i danmark at vi har den her paragraf så hvis vi fjerner

en mere total planøkonomi efter enhedslistens forbillede

er jo sådan set med til at sørge for at der bliver renoveret

forholdsvis kort og sige at selvfølgelig skal der være en tilskyndelse til at få renoveret de her boliger

uværdig at bo i fordi der ikke er nogen der har lyst til

nogen at udleje til så de to

nødt til at sørge for at der er nogle

modsætningsforhold jeg kan kun se at de to ting hænger uløseligt sammen

er ganske rimelige muligheder for at udlejer kan få dækket sine udgifter

været meget uenighed om

moderniseringer men jeg jeg læner mig nu lidt op af de lejerfolk som tager ud og holder møder med beboerrepræsentationer og deres vurdering

et sted mellem en tredjedel og halvdelen af

i verden og ministeriet kan divertere os med et tal på næsten alt

til llos vurdering

blev boligordførerne i hvert fald regeringspartiernes ordførere

enhedslistens ordfører inviteret ud på amager for at se nogle moderniserede lejligheder de var pensionskasseejede

specielt boligrøvere der stod som udlejer absolut ikke men vi så eksempler på hvordan en lejlighed kunne se ud

havde ladet den modernisere og hvordan en lejlighed så ud

to moderniseret og

sådan et det jo når man skifter køkken ud og når man sætter fliser op på badeværelset men huslejen var der forskel på også

gøre indtryk jeg ved at socialdemokraternes boligordfører herre jan johansen også var ude at se det samme så han kan ikke påberåbe sig uvidenhed på lige det

moderniserede højlejeboliger

modsætte sig energirenovering mens de lejere der bor i ikkemoderniserede lejligheder ønsker energirenovering derfor ville det være langt bedre at køre de såkaldte

gå ud over og der synes jeg egentlig

lidt af en tilståelsessag når man siger sådan altså man siger det går ikke ud over dem der bor der nu alene ordvalget

er sket noget retfærdigt ligesådan

moderniseringer jo også det

den boligmasse der er

to modernisering ved fraflytning jamen så

der har råd til at betale den nye højere husleje der har

i det her er jo at

fjerner de betalelige boliger

oplever et boligmarked i især storbyerne som ikke

skadevirkninger for eksempel

moderniseringen er med til at presse priserne op på andelsboliger og ejerlejligheder men overvejende på andelsboliger fordi lejestigningerne

større end omkostningerne ved moderniseringen det er en af årsagerne til

det er lykkedes at komme igennem med de der meget høje valuarvurderinger af andelsboligforeningernes ejendomme og det

også en af de store skadevirkninger på ejendomsmarkedet i

med regeringsgrundlaget var klar til at gribe ind over for de store stigninger over for moderniseringer det her vil ikke få en

nævneværdig virkning over for

moderniseringer det er ikke et indgreb

synes ikke man skal bruge det ord

i hvert fald ikke at leve op til løfterne

en anden løsning altså en en plus en procentsløsning og det er klart

at regeringen skulle komme i tanker om at ville indfri regeringsgrundlaget

om andre løsninger end lige en afskaffelse af

ikke et alt eller intet parti så skulle der komme

på det fordi det er i en vigtig sags tjeneste

socialistisk folkeparti enhedslisten inuit ataqatigiit siumut javnaðarflokkurin

gruppe på syv og firs medlemmer venstre dansk folkeparti liberal alliance det konservative folkeparti

til gruppernes indstilling vil blive optaget i folketingstidende DK